for den indledende redegørelse værsgo

de kommende år det er regeringens klare mål at bringe danmark sikkert igennem krisen og ud på den anden side med vores velstand ordentlighed og omsorg for hinanden

er ganske alvorligt vi står med et underskud på de offentlige finanser på hundrede milliard

og i europa og krisen er desværre langtfra slut

ikke året hvor vi for alvor kommer fri af problemerne men to tusind og

beslutninger der skal tages for at komme sikkert ud på den anden side af krisen og for at ændre retningen

har gennemført at få en helt ny retning for danmark

aktiv økonomisk politik

at kickstarte dansk økonomi

vkos lidt meningsløse symbolpolitik vi har ændret den såkaldte knivlovgivning vi har gjort op

med pointsystemet for familiesammenføring for det fjerde

der herskede før vi vil stille nye krav til mennesker på

ordentlig måde derfor har vi afskaffet fattigdomsydelserne og

vi tror jo på en bred udenrigspolitik det gælder lige fra de skarpe missioner som i afghanistan

er rullet tilbage

det er vi meget tilfredse med

alvorlige beslutninger som ligger foran os og som vi kommer til at bruge to tusind og tolv på

store dele af vores velfærdssamfund jeg har allerede nævnt førtidspensionen og kontanthjælpen og det er vigtigt at holde fast i at når vi reformerer de her store områder

det handler først og sidst om mennesker det handler om at kunne bevare det velfærdssamfund som rigtig mange danskere holder af det skal vi gøre ved at reformere tingene

skatten på arbejde så flere vil arbejde mere men som samtidig også er helt og fuldt finansieret og er socialt afbalanceret

så vi får mere vedvarende energi mere grøn teknologi og færre drivhusgasser danmark har brug for reformer og derfor vil vi se fordomsfrit på alle de her områder det har danmark brug for i netop den her tid

masse arbejde foran os som vi glæder os til

afholdes den officielle åbningsceremoni for formandskabet

tvivl om at vi jo sætter os i formandskabsstolen på et meget svært tidspunkt for europa europa står over for en alvorlig krise

formandskabet er en vigtig opgave for hele danmark og vi er helt overbevist om at vi kan gøre en forskel i sidste uge præsenterede vi vores formandskabsprogram og det handler dybest set om

at sikre at europas økonomier bliver ansvarlige

og vi vil arbejde for et grønt og sikkert europa for borgerne

har vi en god og sund tradition for at inddrage folketinget i alle europapolitiske spørgsmål den tradition vil vi selvfølgelig holde fast i og og formandskabet er og bliver en national opgave som jeg er helt overbevist om at vi kan holde sammen om her i folketinget

bliver to tusind og tolv et utrolig vigtigt år for danmark og for europa det er et år hvor vi skal træffe afgørende beslutninger

jeg glæder mig til samarbejdet med alle folketingets partier jeg håber der er rigtig mange

følgende spørgere kristian jensen pia kjærsgaard frank aaen ole birk olesen claus hjort frederiksen kristian thulesen dahl joachim b olsen inger støjberg peter skaarup martin geertsen eva kjer hansen er der flere der gerne vil på listen i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid herefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har en minuts taletid det betyder at vi næppe når alle de nævnte spørgere jeg giver nu ordet til herre kristian

at tale om regeringens mål og hvad man havde opnået jeg ved ikke om det var et mål for regeringen men regeringen har i hvert

gøre det dyrere at være dansker med de mange nye afgifter der er kommet er det blevet et dyrt nytår for danskerne og det ser ud til at blive endnu dyrere

de danskere det er blevet dyrere for er christina juhl som statsministeren muligvis husker fra valgkampens dag to hvor statsministeren var på besøg hos christina juhl i dagens udgave af politiken siger christina juhl hun altså statsministeren

og lovede at det ikke ville være dyrere for mig at være boligejer og videre i artiklen

at jeg skal betale to tusind kroner mere om året hvem er det der tager fejl er det christina juhl eller statsministeren

den tidligere regering havde efterladt til

det derfor har vi sagt meget klart til danskerne at der bliver behov for nye indtægter til vores fællesskab således at vi har mulighed for at investere i børn og unge blandt andet uddannelse og forskning

i konkurrencen med andre lande så det er altså vigtigt at få nye indtægter vi har gjort meget ud af at der ikke er boligskatter der bliver hævet for nogen mennesker

dyrere varmeregning nu ved jeg ikke om statsministeren kender boligejere

til en eventuelt kommende betalingsring

blive berørt af den betalingsring der måtte komme

fortryder statsministeren så at man gav det håndtryk i valgkampen og løftet om

vi heller ikke gjort nu så det er jo ikke blevet dyrere at være boligejer jeg kender ikke beregningerne for de øvrige regnestykker der stilles op

jo ikke diskutere at der ikke er kommet en eneste ekstraskat på at være boligejer så det er jo fuldstændig korrekt både hvad der blev sagt i valgkampen og

vil for langt de fleste indebære at man opvarmer sit hus medmindre man

naturens luner der styrer klimaet og når regeringen

at det håndtryk og det løfte hun fik i valgkampen ikke var noget værd jeg synes det er en uskik at man gør det dyrere at være dansker når man har lovet at det ikke skulle være dyrere

om statsministeren ikke vil med mig ud at besøge christina juhl en gang til og give en forklaring på hvorfor man brød det løfte man gav på valgkampens anden dag

skulle være dyrere at bo i boligen for det er blevet dyrere og det bliver endnu dyrere med de afgiftsstigninger der lægges op til i regeringens kommende udspil

stort hul i kassen af den tidligere regering i den situation sagde

klart og tydeligt til danskerne at vi er nødt til at få nye indtægter til vores samfund så vi kan investere dem i det vi gerne vil have mere af god uddannelse til vores børn og unge og bedre sundhed det gik vi til valg på og det har vi

også gennemført efter valget i en mildere form fordi vi sådan set ikke hæver skatterne så meget som vi havde sagt vi ville gøre men

en statskasse som er blevet udhulet af den forrige regering det er fuldstændig rigtigt

holder tingene klart adskilt at vi gik klart og tydeligt til

afgifter skulle hæves så vi kunne få nye indtægter til vores samfund for at bruge dem på noget

vi gik også til valg på at boligskatterne ikke skulle hæves

andet spørgsmål jeg godt vil stille jeg og fremmest sige til statsministeren

spontane spørgetid jeg hørte statsministeren udtale sig en smule om udenrigspolitik og min opfordring at udenrigsministeren også bliver sat på i den spontane spørgetid mig

og det drejer sig faktisk ret meget

igen igen løftebrud for eksempel sagde den nuværende statsminister fru helle thorning schmidt formanden for socialdemokratiet under europaparlamentsvalgkampen

den gamle grænsekontrol tilbage som vi havde den for nogle år siden det er en sætning som har været draget frem mange mange gange specielt set i lyset af den meget

fra den tyske ambassadør i danmark efter at den tidligere regering sammen med dansk folkeparti

den nuværende regering desværre sløjfet det

er nogle bulgarere som er sigtet de er ikke dømt men de er sigtet for et meget bestialsk modbydeligt mord på en en og firs årig dame bare for at nævne et af de mange tilfælde hvor det er østeuropæere som på en eller anden måde kommer over vores grænse

forbrydelser den her er meget meget alvorlig men vi kender også til mange af de andre

at man i tyskland

er ikke en toldkontrol som

synes man skal kæmpe med næb

forbudte stoffer ind i danmark våben illegale ting i det hele taget man skal bekæmpe enhver form for grænseoverskridende kriminalitet og man skal gøre det på den måde der virker bedst

jeg sige at jeg stadig er overbevist om

fru pia kjærsgaard og dansk folkeparti fik lokket regeringen til i forhandlingerne om

er tilstrækkeligt til

imod en ældre dame

mennesker af bulgarsk oprindelse der er tiltalt for den

hvor meget grænsekontrol fru pia kjærsgaard ville stille

intet i virkelighedens verden der tilsiger

havde man undgået en så forfærdelig forbrydelse og det håber jeg naturligvis også at fru pia kjærsgaard vil give mig fuldstændig ret i

jo en symbolpolitik

en politiindsats ikke en toldkontrol men en politiindsats

for mange ting og jeg synes er ganske naturligt

men må jeg så spørge statsministeren

som tyskland gør i overensstemmelse med schengenreglerne

den tidligere regering og det tidligere flertal jo

det

kommer ulovlige ting ind i danmark eller der foregår kriminalitet omkring vores grænser

som der nu er nogle bulgarere der er tiltalt for intet overhovedet

fru pia kjærsgaard ville finde på så ville en sådan forbrydelse

derfor at vi besluttede at afskaffe det så snart vi kom til

svært at få svar ud af den her regering

via sin særlige rådgiver at han ikke ønskede at kommentere de tyske foranstaltninger ved grænsen til polen jeg fatter ikke at pressen finder sig i det

overensstemmelse med schengenreglerne og i modsat fald

er traktaternes vogter så at sige og derfor er det kommissionen som må tage stilling til om det der pågår

er i overensstemmelse med schengenreglerne

har regler for de her spørgsmål og derfor er det kommissionen som må undersøge om det her er i overensstemmelse med reglerne hvis det ikke er det

ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre

er rimeligt at jeg kommenterer det det man altid bliver bedt om af spørgerne er at kommentere det

spørgsmål om

de forbrydelser vi nu har set og bulgarer der er tiltalt for dem intet ingen forskel ville det have gjort

de første hundrede dage vi synes også

vi håber jo så på at de næste dage bliver endnu bedre

tre hundrede dage tilbage til næste valg hvor vi håber på et genvalg og det håber vi på kan bruges til at lave andre fornuftige ting jeg lagde mærke til at ministeren et par gange har sagt at der er brug for nye indtægter og det er vi jo enige i der er et hul i statskassen der er kæmpestort vi har stadig væk en krise der er skabt

stadig væk er i krise

end at sige til finanssektoren og til bankerne at de bør betale ved kasse et

burde jo komme til at betale kassen der har vi jo

i dag kan vi vel sige lidt vaklende i forhold til om man vil støtte

jeg har lagt mærke til at et af argumenterne er

lidt nervøs for om om det kommer til at koste arbejdspladser fordi spekulanten vil flytte uden for danmark er det ikke bare en sidegevinst hvis spekulanterne flytter ud af europa det synes jeg i hvert fald derfor er mit enkle spørgsmål når nu vi har formandskabet for eu i det næste halve år er det ikke sådan at danmark i stedet for at være vaklende i den her sag burde gå i spidsen sammen med de lande der meget gerne vil indføre en skat på spekulation og på den måde jo altså være

fremme i skoene og sørge for at vi både får spekulanterne til at betale og samtidig sikrer en ekstra indtægt til fællesskabet

der er ingen tvivl om at der

skete en afregulering og også udviklede sig en vis grådighed i den finansielle sektor

i det hele taget almindelig moral

hvor stort et tab kreditorerne skal tage i forhold

er man også gået i gang så jeg synes egentlig at vi har taget nogle vigtige skridt og vi gør det også fortsat i europa til at regulere bankerne bedre det er vi fortsat i gang med det er også en del af det danske formandskabs opgaver

også diskutere hvad man kunne bruge alle de mange penge til

en europæisk transaktionsskat men den skal selvfølgelig indrettes på en

er jo det samme som at sige nej

er altid en ø ude i stillehavet som ikke er med der er altid et england der ikke er med fordi de har så stor en finansiel sektor som de gerne vil beholde og derfor er vi nødt til at sige at de lande der vil bør gøre det og jeg synes det er meget opmuntrende at et stort flertal af eu landene siger at de vil gennemføre den også selv om det ikke omfatter alle lande

det der argument med at det koster arbejdspladser en lillebitte skat på transaktioner vil jo ikke have betydning for om en fabrik bliver placeret i danmark eller ikke bliver placeret i danmark det er fuldstændig ligegyldigt sammenlignet med de omkostninger der er ved at lave en fabrik

for milliarder og atter milliarder vil selvfølgelig flytte hvis der kommer en lille skat på deres transaktioner

at spekulanterne flytter til bahamas er jo ligegyldigt

konto fra danske bank som i dag synes det er en god idé til en bank i et andet land er da ikke noget problem

vi banker og det er vi også i fuld gang med at etablere i eu der sidder danmark for bordenden og kan gøre en

transaktionsskat men det er jo vigtigt at indrette netop den transaktionsskat så

vækst og beskæftigelse flygter ud af europa

for det sidste europa har brug for i

finansielle transaktioner er altså også en del af vores samlede monetære infrastruktur i europa og på den måde jo også en rigtig fornuftig ting

merkel i tyskland konservative reaktionære rundtom i hele europa støtter den her afgift og synes at

gennemføres og omfatte alle de lande det overhovedet kan lade sig gøre også selv om den ikke bliver global og så sidder vi lige pludselig

er mit afsluttende spørgsmål ville det ikke klæde danmark

ikke klæde en rød regering en regering som jo er skeptisk over for den finansielle sektors opførsel i de senere år at sige at vi går i spidsen for at der så hurtigt som muligt og omfattende så mange lande som overhovedet muligt gennemføres en skat på kapitaltransaktioner på spekulation som jo er noget helt andet

dem skal vi ikke genere men vi skal genere spekulanterne

én ting der er helt sikker er at

det ønsker regeringen ikke vi ønsker

at vi sikrer at vi ikke mister vækst og arbejdspladser ud af europa

bliver man nødt til at sikre at man ikke mister vækst og arbejdspladser

var der mange partiers forskellige bud

i liberal alliance lagde vi kortene ærligt frem vi sagde vi står over for en svær situation i dansk økonomi som kræver markante reformer som kræver besparelser på de offentlige udgifter vi sagde det åbent og ærligt vi fremlagde et program der viste at man skulle spare to og halvfjerds milliard kroner på de offentlige udgifter vi

men havde så et finansieringsoverskud på en og tyve milliard kroner ifølge officielle tal fra ministerierne det var det vi lagde frem og vi syntes at

at man giver vælgerne ærlig besked om hvilken situation landet står i og fortæller hvilke løsninger man har på det

det modsatte af statsministerens parti jeg står her med en

pjece som er udgivet af socialdemokraternes organisation hvor statsministeren dengang var og i dag er formand vi har en fair løsning på krisen

prydes af statsministeren på forsiden nu skal man forestille sig at

er et print jeg har lavet i valgkampen udkommer sådan en på glittet papir med fine røde farver og

farver så vælgerne rigtig kan tage den til sig hvis man slår op på side en i denne pjece

hvad statsministeren flere gange gentog

valgkampen nemlig vi kan ikke spare os ud af krisen det var svaret til os når vi sagde at vi er i krise og at vi bliver nødt til at spare så lød den nuværende statsministers svar den daværende oppositionsleders svar vi kan ikke spare os ud af krisen nu har statsministeren så holdt en nytårstale og minsandten

har fået en fuldstændig anden lyd i nytårstalen sagde statsministeren

vi vil opleve nedskæringer

om det ikke havde været mere reelt at fortælle vælgerne om tingenes reelle tilstand og fremlægge nogle besparelsesforslag så vi kunne

besparelsesforslagene under valgkampen vi med vores statsministerens parti

og så kunne vælgerne have taget stilling ud fra det i stedet for at det nu kommer som en tyv om natten

men det var rigtig mange penge

det har vi sagt meget ærligt det er ikke så populært at hæve skatter og afgifter men vi gik faktisk til valg på at hæve skatterne og afgifterne for atten milliard kroner

et bud på hvordan man lukker hullet i

grundpillerne i det vi gik til valg på

og så havde vi en kickstart som vi også ønskede at gennemføre efter valget er det lykkedes os

arbejde os ud af krisen og vi sætter nu gang i en kickstart som skal sikre at vi holder hånden under danske job

valgkampen og det vi gennemfører nu

nu og det betyder ganske enkelt at man ikke kan afholde udgifter som man ikke også har indtægter til

af vores metode og det har vi også overholdt

i valgkampen hvor vi i liberal alliance præsenterede spareforslag der kunne sikre danmark i en økonomisk udfordrende situation

statsministeren om at vi

ordene vi kan ikke spare os ud af krisen det står blandt andet her

og så pludselig noget helt andet så siger regeringen at nu skal vi til at spare os ud af krisen ville det ikke have været mere reelt at fortælle vælgerne at vi bliver nødt til at spare for at komme ud af denne krise

tag dem eller lad være og så kunne vi andre have fremlagt

vælgerne ind at spareforslag slet ikke er nødvendige

var jo også spareforslag i vores

at alle sygdomme skulle have en måneds behandlingsgaranti man skulle vurdere hvilke sygdomme der var af en sådan karakter

et spareforslag i hvert fald et omprioriteringsforslag

således at vi kan bruge de indtægter til at investere i det

man heller ikke spare over evne

ville have gjort

at at investere i de ting som vi

større konkurrencekraft i årene der kommer man kan ikke udelukkende spare sig ud af krisen man må spare på nogle områder det kommer regeringen til

og sine forkerte beskeder til vælgerne i valgkampen ved at citere sig selv

så de kunne tage ordentlig stilling til det budskab var statsministerens svar

at hun nu står i spidsen for en regering der siger at vi

diskutere de forskellige spareforslag så vælgerne

tage stilling i stedet for at det skal komme som en tyv om natten

effektivisere og spare på men vi er også nødt til at sikre nye indtægter til samfundet som vi investerer i det vi gerne vil have mere af andet dygtige børn og unge problemet med liberal alliances politik er at man udelukkende vil spare

at man sparer og omprioriterer på visse områder og

også foreslået efter valget og

og så skal vi sørge for at få nye indtægter til samfundet skatter og afgifter så vi kan investere i børn og unge

som liberal alliance lægger op til

synes statsministeren det er rimeligt at børnefamilier med sunde fritidsinteresser nu bliver pålagt en yderligere beskatning på grund af betalingsmuren fordi de ønsker at deres børn

og omkring københavn den ene udfordring er at hvis ikke

folk vil bruge mere og mere spildtid i trafikken fremkommeligheden vil være så skidt at man simpelt hen bruger samfundsmæssige ressourcer på at sidde i bilerne for at komme på arbejde

nu og vi kan være helt sikker på at det bliver værre i de kommende år

reelt ikke er råd til at investere i den kollektive trafik ikke bare i københavn og omegn men faktisk på hele sjælland der er ingen penge til

og får nogle indtægter så vi kan investere i den kollektive trafik ikke bare i københavn og omegn men faktisk på hele sjælland det er vores bud på hvordan man løser de her udfordringer

det frivillige foreningsliv når nu der kommer en økonomisk forhindring

at de folk der gerne vil yde en ekstra indsats

skal til at betale for at udføre gratis arbejde i klubber og idrætsliv hvilken konsekvens tror statsministeren

konsekvenserne af en betalingsring også når man ikke kender det nærmere

bliver vi nødt til at gøre noget andet end det vi gør i dag

trængslen stige og stige og acceptere at vi ikke har råd til at investere i den kollektive trafik det vil regeringen ikke og det

den er tilgængelig inden man sætter andre forhindringer op og

men for at blive i min spørgsmålsrække finder statsministeren at det er rimeligt at børn fra udsatte familier

de familier der har mindst at gøre med nu oplever en økonomisk forhindring

fodbold håndbold ishockey og andre former for sportsaktiviteter fordi forældrene ikke har råd til at betale det det koster at køre over betalingsmursgrænsen

har samtidig en bil de kan køre frem og tilbage

kommer fra cykler man altså stadig til og fra mange sportsaktiviteter

at man gør rundtomkring i det ganske land jeg vil bare sige til herre mike legarth

i statskassen som dybest set betyder at der ikke er midler til at investere i den kollektive trafik i mange år fremover

jeg hører intet absolut intet fra venstre og de konservative

frem i pressen at den nuværende finansminister bjarne corydon i den overståede valgkamp rettet henvendelse til

og det var i sin egenskab af kabinetchef for helle thorning schmidt

skat i københavn om statsministerens skattesag for at

spørge statsministeren om statsministeren ikke er enig i at en direkte henvendelse fra

skat københavn er udtryk for et forsøg på politisk pres på skat

og formodet magtmisbrug er jo en sag som i øjeblikket undersøges af en undersøgelseskommission og jeg har valgt helt fra starten af gode grunde som jeg tror de fleste forstår

stabschef henvendelse til skat københavn for at få dem til at rykke ud med en erklæring om statsministerens skattesag og i betragtning af at rød blok i valgkampen stod til

også at antage at fru helle thorning schmidt ville blive statsminister efter valget

det være anderledes end at skat københavn kunne opfatte det på den måde at her kom der altså en henvendelse fra den kommende statsministers nærmeste medarbejder om at komme med en erklæring som skulle bruges i valgkampen er statsministeren ikke enig i

lægge pres på skat københavn og er statsministeren ikke enig i

tager udgangspunkt i en skattesag som sådan set vedrører mig og min familie og hvor der har været formodninger om

og formodninger om om magtmisbrug som den tidligere regering

der undersøges på nuværende tidspunkt

på noget tidspunkt gået ind i den her sag og jeg agter

havde været hvis en leder af venstres politisk økonomiske sekretariat rettede henvendelse

at komme med en erklæring jeg er ret sikker på at forargelsen

kende nogen grænser fra statsministerens side hvis man sendte en embedsmand

i byen med en sådan henvendelse og derfor er det jo noget overraskende at statsministeren synes at acceptere at hendes nærmeste mand i valgkampen på et tidspunkt hvor statsministeren lå foran i meningsmålingerne og

blive statsminister efter valget lod lod sin medarbejder rette henvendelse til skat københavn jeg kan ikke forstå at statsministeren ikke kan sige at det var

handling specielt i lyset af at hvis det havde været andre der havde gjort det

at udtale mig om hvorvidt jeg skulle være forarget eller chokeret eller rystet eller noget som helst i nogen som helst sammenhæng i den her sag i mit inderste

finde på noget at sige om både forargelse og rystelse over hele den her sag

formodet magtmisbrug begået af den tidligere regering det undersøges nu jeg kunne sikkert sige mange ting om den her sag men jeg undlader og

ikke rigtig lyst til at sige tillykke med de første hundrede dage for

har været så rigtig rigtig fornuftigt

en ting man i hvert fald kan sige der står ganske klart efter regeringens første hundrede dage er at der har bredt sig den bestemte opfattelse i befolkningen at

altså en regering der på en lang række væsentlige områder for danskerne

at statsministeren bliver nødt til også i fremtiden at lægge sig lidt mere i selen for i

at besvare de spørgsmål der kommer som også handler om de løftebrud

et af af områderne er et

tidligere i spørgetimen nemlig omkring den her tobinskat altså en eu skat på finansielle transaktioner

mente socialdemokratiet og socialistisk folkeparti at man skulle indføre en europæisk tobinskat altså en skat på finansielle transaktioner efter valget kan vi se i regeringsgrundlaget mener man det ikke

jo blandt andet det der i hvert fald giver aviserne i dag anledning til overskrifter som at regeringspartierne slår flikflak om en ny eu skat der er flere socialdemokrater der taler for at det det

skal man indføre der er

den tidligere spørger om samme emne får man et meget uldent svar

vil jeg gerne give statsministeren chancen for nu meget klart at fortælle folketinget om regeringen støtter forslaget om indførelse af en eu skat på finansielle transaktioner

tobinskat eller regeringen er modstander af at gennemføre sådan

her europæiske transaktionsskat

en god idé hvis man kan indrette det tilstrækkelig robust således

kan have i europa og de arbejdspladser vi kan have i europa

vi har ingen ideologiske problemer i

statsministeren spørgsmål selv om det jo normalt er spørgeren

om at få os andre på banen fordi statsministeren

der egentlig med at man ikke har en ideologisk modstand mod noget

på en anden måde er statsministeren enig med den radikale leder

i jyllands posten i dag afviser en selvstændig europæisk skat på finansielle transaktioner

siger følgende alle er enige om at den vigtigste prioritet lige nu er at skabe job

meget tilbageholdende med at støtte et forslag som vil have den modsatte effekt

i eu landene er statsministeren enig

meget tilbageholdende med at indføre en transaktionsskat

ja selvfølgelig er vi meget tilbageholdende med det jeg er hundrede procent enig med økonomi og indenrigsministeren det siger da sig selv

har beregnet at det kan betyde ganske alvorlige job og væksttab i europa hvis man indfører transaktionsskatten som

man da lige tænke sig om en ekstra gang det er altså det vi gør i øjeblikket

forestille sig at man kan indføre den her såkaldte tobinskat alene på europæisk plan uden at

sagen er jo at alle de vurderinger der ligger siger at det vil koste arbejdspladser det svarer lidt til at regeringen sætter afgifterne op på grænsehandelsfølsomme varer så mister vi job i danmark

til fleggaard og andre butikker syd for den dansk tyske grænse skaber vækst dernede og taber vækst i danmark

jo tit når man hæver en skat eller indfører en skat så flytter man aktivitet fra et område til et andet område

det samme med den her skat på finansielle transaktioner der tales om blandt eu landene hvis man indfører den

flytter man aktivitet væk fra eu landene over til lande der ikke har skat på finansielle transaktioner så jeg bliver nødt til som afslutning her at spørge statsministeren finder statsministeren det muligt med det kendskab man har på nuværende tidspunkt

indføre en tobinskat som ikke vil kunne medføre

det i morgen og sikre at man ikke mister vækst og arbejdspladser

hvor man har et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag og man synes ens skatter og afgifter er rimelige men man skal heller ikke skade sig selv og skabe en konkurrencesituation så jobbene

arbejde for en global transaktionsskat

skrive det ind i et regeringsgrundlag det er det regeringen arbejder for fordi vi tror at

godt at få reguleret hele den her sektor på globalt plan

min kollega herre ole birk olesen

sagde at liberal alliance vil skære voldsomt i de offentlige udgifter

sandheden er også den at nogle gange når man skærer og man for eksempel vil fjerne efterlønnen og man øger arbejdsudbuddet så er det også med til at skabe vækst for de

en form for investering det lod vi den uafhængige forskergruppe dream gennemregne dream gruppen

er finansieret af finansministeriet og erhvervsministeriet og de sagde at vores plan skaffede tohundrede og titusind arbejdspladser frem mod

to tusind og tyve ville være et overskud på de offentlige finanser på fire og tres milliard

på uddannelse som statsministeren finder meget vigtigt og det er det jo naturligvis også

sætte gang i væksten og skabe arbejdspladser

den tredivete november sagde statsministeren at der er sket et normskred i den danske befolkning

om det her med at skære i den offentlige sektor

ind i en tid hvor vi må endevende tingene og også gennemføre nogle besparelser

jeg kunne godt tænke mig at se hvordan det

hvor det er der skal skæres to og halvfjerds milliard i den offentlige sektor uden

jeg synes det er et interessant synspunkt jeg tror det er et et bud på hvordan man for evigt får forandret

der også blev spurgt om

det her med om der er sket et normskred

at der er mennesker der ikke kan klare sig selv

og bruger mishagsytringer om at vi ikke kan klare mennesker der er fattige

det hører sig til i vores velfærdssamfund og jeg synes det netop er den balance vores velfærdssamfund

respekt for at det er alle mennesker der kan klare sig selv

den tidligere statsminister anders fogh rasmussen

om at der var en krævementalitet i det danske samfund

tale om en krævementalitet og så er mit spørgsmål hvorfor har vi den her krævementalitet kunne det skyldes at vi har politikere og politiske partier

på mere velfærd

valg på øgede offentlige udgifter som går

og højere offentlige udgifter er det efter statsministerens opfattelse en rimelig antagelse at der er et samspil mellem politikere og befolkning

når man opbygger en større og større velfærdsstat hvor

flere og flere gratis ydelser

egentlig ikke havde styr på om man havde finansiering til

nogle enorme problemer

at yde noget samfundet hvis jeg overhovedet

betalt for det klare mig selv og forsørge mig selv og min familie

som hver eneste dag tager deres tørn

råd til det velfærdssamfund vi gerne vil have

for at vi har råd til det velfærdssamfund vi som politikere socialdemokratiet gik netop til valg på en dagsorden der handler om

man er kommet ind i regeringskontorerne man gik til valg på

forkorte en dagpengeperiode på trods af at alle økonomer sagde det var nødvendigt der var masser af hårde svære reformer som den tidligere opposition ikke ville tage fat på på trods af at der var bred konsensus

i at den tidligere regering brugte alt for mange penge

mere velfærd dengang det er fuldstændig rigtigt det var også uansvarligt

set mit spørgsmål har politikerne ikke et ansvar når de går til valg på at give mere og mere finansieret af højere og højere skatter højere og højere offentlige udgifter

med til at skubbe til den krævementalitet

og i medierne og sagde

der er kun svære løsninger jeg tror det er et akkurat citat af det jeg selv sagde i valgkampen rigtig mange gange vi kommer til at bede danskerne om mere vi kommer til at bede danskerne det sagde jeg dengang om at arbejde mere og vi kommer til at bede danskerne om at bidrage mere i form af skatter og

dagsorden der handlede om

arbejde noget mere til fællesskabet det var

set vores budskab til danskerne det er ikke et budskab som er

kan se at der for enden af krisen

spørgsmål til de øvrige ministre har jeg følgende

lovforslag nummer fire og tres økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer fem og tres

undervisningsministeren lovforslag nummer seks og tres og

sager vil fremgå af folketingstidende

skriftlig besvarelse og spørgsmål nummer seksten og sytten af fru mai henriksen vil blive overført til

endelig udgår spørgsmål nummer elleve af herre christian juhl til erhvervs og vækstministeren

vi går så til spørgsmål til ministrene og det første spørgsmål er til økonomi og indenrigsministeren

efter at prisen på marinediesel er steget med otte og tredive procent i perioden første januar to tusind og elleve til femtende september

tusind og elleve når øtilskuddet

yder staten et generelt tilskud til de kommuner hvor der er

kommunen fordi specielle forhold

de forskelle der er rundtomkring herunder især

brændstofpriserne med en vægtning

ændre på den måde vi regulerer det her på

spare på brændstoffet og selvfølgelig også tilskyndelsen til

i kraftigt misforhold til den generelle

og det kan de kun betale ved nogle kraftige stigninger i

er jo så

mener ministeren ikke at det er uhensigtsmæssigt

vi skal fastholde disse samfund som levende

kan ikke helt genkende at det skulle være steget otte og tredive procent inden for ni måneders perioden det er over det sidste år steget

men i løbet af to tusind og elleve vel

procent eller noget i den stil så det er måske lige knap så dramatisk men det er stadig være en stigning som i sig selv ligger over den stigning der er i form af pris og lønregulering der er jo bare det ved

et andet sted for et andet inputs prisstigning ville det medføre mere administration og en detailrigdom som måske

hensigtsmæssig det jeg tror er det gode at gøre

at man slår sig sammen de steder hvor man har færger så

sige et fælles sekretariat det også at min forgænger var optaget af og det synes jeg er en væsentlig god vej at gå frem

er fuldstændig enig med spørgeren i at færgedriften jo er essentiel

jo sådan at der bliver lavet

så det her specielle forhold med øerne at de har nogle helt særlige forhold hvor de bliver ramt rigtig hårdt

det lever man nok med

så oveni også skal have

der så er nogle kraftige prisstigninger som vi

forhold til offentlige udgifter og jeg synes det er rigtigt og ordentligt at der er et nationalt medansvar for de meget store

er landfast og en kommune hvor der er øer i

særlige tilskud som bliver givet det synes jeg

at det kan lade sig gøre at have

et levende samfund også på danmarks småøer

gratis og jeg er også uenig i at vi skal lave en mere detaljeret regulering af lige præcis det her tilskud jeg tror alle står sig ved at holde det rimelig enkelt og jeg tror også at de kommuner som

at sørge for at borgerne som bor på øerne oplever sig velbehandlet ligesom de borgere

bo i et lokalsamfund på fastlandet

i et lokalsamfund som en ø nu er men jeg vil godt

i forhold til hele kommunens befolkningstal og der er det jo meget nemt for

at det er det er det lille mindretal det skal gå ud over

solidariteten det var således at

for at få dem til at gå ind i en dialog med

orø kommune og vi har også set det nede i slagelse kommune med omø og agersø men det er meget svært at

mellem beboere i små bysamfund og beboere som

at færgefarten skulle være gratis for brugeren eller at vi skulle have kørselsafgifter på de danske landeveje det står helt for spørgerens egen regning i hvert fald ikke noget som regeringen har konkrete planer om det andet er

demokratisyn som spørgeren

så vil flertallet ikke tage hensyn til at der er særlige vilkår der gør sig gældende

derfor synes jeg da det er vigtigt at fortsætte bestræbelserne og diskussionerne

til at finde sted fordi der jo i sagens natur er en national interesse jo konkret udtrykt ved det tilskud som

og ratificerede fn konventioner siden den har valgt at bruge yderligere ti

kroner årligt på dansk center for internationale studier og

ti million kroner årligt

styrkelse af det generelle arbejde med menneskerettigheder er et udtryk for at menneskerettighedsområdet udgør en central og integreret del af denne regerings politik det er vigtigt at danmark bestræber sig på at efterleve de internationale forpligtelser vi er bundet af det gælder ikke mindst på menneskerettighedsområdet og arbejdet med det det er en helt afgørende forudsætning for danmarks internationale arbejde med menneskerettigheder at vi er omhyggelige med at sikre at menneskerettighederne altid respekteres også hos os selv

institut for menneskerettigheder er en væsentlig og værdifuld bidragyder i det arbejde styrkelsen af institut for menneskerettigheder sker ikke alene gennem øgede bevillinger men også institutionelt og organisatorisk instituttet for menneskerettigheder vil som en direkte udløber af regeringsgrundlaget i løbet af to tusind og tolv blive til en selvstændig institution således at institutionens stilling som danmarks nationale menneskerettighedsinstitution styrkes og

diis vil også blive gjort til en selvstændig institution der foregår i øjeblikket en

af det før regeringen kan fremsætte to parallelle lovforslag om henholdsvis en etablering af et selvstændigt institut for menneskerettigheder danmarks nationale menneskerettighedsinstitution

selvstændigt institut for internationale studier disse to lovforslag

være lidt mere konkret hvad skal de ti ekstra millioner kroner helt konkret gå til

de forskellige centre skal

internationalt vi har en stor opgave i forhold

til vores østlige naboer i eu

til de sydlige naboer med de store forandringer der

og i alle de områder hvor vi er til stede er menneskerettighedsindsatsen en helt afgørende del af vores

og også dér spiller instituttet for menneskerettigheder jo en afgørende rolle

for os er lidt afgørende at have et armslængdeprincip i modsætning til den tidligere regering som jo

knyttede institutterne her ganske tæt

har vi en tillid til at et stærkt demokrati forudsætter at der også er et armslængdeprincip

vi laver institutioner der har en langt mere selvstændig rolle

om man så må sige uafhængige syn på os selv

uden for landet men de skal også holde øje med tingene i danmark og det vil sige

regeringen finder på nu har vi jo tidligere set hvad et sådant center kan finde på mener udenrigsministeren at centeret ville kunne være både nøgternt uhildet neutralt og objektivt i sine vurderinger

min vurdering at det tidligere center har

tør lade nogen der er uafhængige kigge en i kortene jeg medgiver

den ville godt have så meget styr på centeret at man havde en direkte indflydelse på hvad der skete

at det er vigtigt at få en adskillelse også

organisatoriske form mellem regeringen og så dem der skal holde øje med hvad der sker

det går for langsomt

i demokratierne har sådan nogle der holder øje med hvordan magten udøves og der tror jeg vi har en

for statslige indkøb at et privat advokatfirma det der benævnes kammeradvokaten i praksis har monopol på udførelse af alle advokatopgaver for staten og hvad er begrundelsen for at staten i aftalen med det pågældende firma har fraskrevet sig retten til at kræve sig oplyst firmaets tidsforbrug på den enkelte sag

jeg må tillade mig at omformulere det muligheden for at den enkelte statsinstitution som bruger

at genopfriske historikken kammeradvokatordningen hviler på en aftale med en

februar to tusind og fire og det er altså sket under den tidligere regering

er efter min og regeringens opfattelse ikke i sig selv et problem

ikke i strid med principper om indkøb

og at den bedst mulige juridiske rådgivning og repræsenteres bedst muligt ved domstolene og at det selvfølgelig sker til den

en generel tilfredshed med prissætningen når det er sagt vil jeg gerne

at vi skal se fordomsfrit på hvordan vi kan tilrettelægge den bedst tænkelige ordning og derfor har jeg som jeg tror

det hænger sammen med at tidsforbruget kun er ét element i prisberegningen og prisfastsættelsen

det med sagen forbundne ansvar sagsgenstandens størrelse sagens betydning for klienten

ikke bør interessere sig for sammensætningen af salæret

sammensætning og det kan tilsvarende være en god idé at den enkelte institution inden

der er en leverandør her her der leverer en vare til staten og det koster over en

forstår jeg ikke at man ikke lader tingene gå i udbud jeg finder det besynderligt

at kammeradvokaten rejser til provinsen for at føre en sag

en ganske banal sag som en provinsadvokat kunne føre akkurat lige så godt der er ingen af dem der har noget at udsætte på hinandens arbejde men jeg

ville være lavere udgiften for staten ville være lavere hvis man eksempelvis benyttede en

finansministeren har helt ret i sin redegørelse om parametrene for salærudmålingen

som dommerne anvender i sager om fri proces og og det vil sige

fordeler det sig jo sådan at når kammeradvokaten beregner

den advokat der fører sagen for borgerne

tilkendt tre og tredive kroner i salær

det er tre gange så dyrt at bruge kammeradvokaten for nøjagtig det samme arbejde for lige mange processkrifter for lige mange retsmøder og så videre jeg finder det som sagt højst besynderligt så er finansministeren glad for rabatordningen der går på at man kan få tre og tredive procent i rabat hos kammeradvokaten

før man får rabatten oplyst lad mig sige det på

også vil være tilfældet fremadrettet

understrege at den ordning der kører i øjeblikket jo bygger på

truffet af den tidligere regering

er medlem af jeg har givet en klar tilkendegivelse om at jeg bestemt er åben for at

vi passer bedst muligt på samfundet og skatteydernes penge i den her forbindelse

milliard kroner om året og som jeg siger er det helt bevisligt det har også været omtalt i dagspressen

og dommerne udtaler jo også undrer sig i sager hvor

nøjagtig det samme arbejde for nøjagtig de samme retsmøder for nøjagtig de samme processkrifter og så videre når der beregnes hundrede kroner til kammeradvokaten

får den advokat der repræsenterer borgeren under fri proces

tre og tredive kroner det kan jeg ikke se er udtryk for en rabat og jeg vil oven i købet gå så vidt som at sige at hvis statens advokat gav tre og tredive

nærmer han sig i hvert fald det punkt hvor de fleste andre advokatkontorer ville have nul kroner i overskud

jeg har for min del lagt op til

har en umiddelbar vurdering af at

den aftale vi i øjeblikket har med kammeradvokaten som ikke er indgået

nej jeg

når regeringen ansætter et større antal særlige rådgivere med en samlet lønramme på over tredive million kroner

som noget nyt ved den nye regerings tiltrædelse er lagt

den periode hvor spørgerens parti havde ansvaret for ordningen med særlige rådgivere det er det nu

synes flugter glimrende med det signal der er givet

ministeriernes udgiftsrammer og som sådan ikke har givet anledning til stigende

har ret i kan være nogenlunde enslydende med et spørgsmål der er stillet før er jo netop

sin nytårstale talte om løntilbageholdenhed og herunder også

end end den man i hvert fald havde før nytår og også den kurs man i hvert fald havde før

finansministeren til at uddybe om om det

efter finansministerens opfattelse kan tolkes lidt forunderligt ude i befolkningen at stort set alle andre må må holde for hvorimod man

til den tidligere regering jo faktisk for så vidt angår lønrammen hæver sine

udgifter i kroner og øre eller giver mulighed for at hæve sine udgifter med op

til halvtreds procent hvordan tror finansministeren at man tolker det ude

spørgeren ved enhver lejlighed

om særlige rådgivere som jo nu også er genstand

side med en tyk streg under hvad det er den her regering vil som det også fremgår

ministerium det var der ikke tidligere det er udtryk for en ny form for mådehold i den sammenhæng der er ansat flere særlige rådgivere men inden for den udgiftsramme man i øvrigt har til sin betjening i et

føler at oppositionen er til ulejlighed og jeg kan sige

i al almindelighed skal spare jeg tror to en halv procent i år og og fem procent

finansministerens ministerium

sparerunde herunder med at man fusionerer to styrelser til moderniseringsstyrelsen og at reorganiseringen skulle frigøre

de særlige rådgivere for de besparelser som som jo

at ligger i forlængelse af

skyld ministerbetjening i danmark tilpasses i nedadgående

rammen er mindre og inden for den ramme disponerer man så som man finder det fornuftigt og hensigtsmæssigt i

den betjening man har brug for og det er jo i den sammenhæng at prioriteringen af ressourcer

lagt et loft over lønningerne det skal ikke være sådan at man ubegrænset kan tildele politisk udpegede embedsmænd lønninger af et niveau der ikke er

kan være at regeringen tilslutter sig

som den forrige regering

bruger op imod halvtreds procent mere

kroner og øre på særlige rådgivere

end den forrige regering

mellem hvad højre og venstre hånd gør i regeringen hvad er det for et svar finansministeren

nu reducerede økonomiske ramme der er udmeldt og det vil sige at

betjening af sin særlige rådgiver men af

departement og de styrelser man har under sig og det tilrettelægges så nu for ressourcer der er færre end det hidtil har været tilfældet og de vilkår

hele resten

geertsen spørgsmål nummer fem overgår til skriftlig besvarelse så det må vi vente på spørgsmål

til at et medlem af folketinget som er en del af regeringens parlamentariske grundlag udtaler at hun ikke entydigt vil svare på om hun som folkevalgt fortryder at hun har anvendt ulovlige udenomsparlamentariske metoder

at landets love skal overholdes og jeg tager som justitsminister naturligvis afstand fra enhver overtrædelse af

selv om overtrædelsen begås som led i noget den pågældende opfatter som

virksomhed og navnlig som medlem af folketinget bør man respektere landets love uanset om man selv støtter de pågældende love eller ej det tilsiger respekten for

siger sig selv som justitsministeren også var inde på at det er uholdbart hvis folketingsmedlemmer forbeholder sig ret til at bryde loven

ude i landet der måske også

og det gælder uanset

det som justitsministeren nok kan gætte ikke udelukkende på grund

det er jo også fordi det folketingsmedlem kommer fra et parti som er

at det faktisk er noget

man kan konstatere hvis man kigger på partiets annaler

med grupper der er ekstremister og forbeholder sig ret til at bruge vold

sagen er at det

parlamentariske støtteparti har forbindelser til voldelige antifascister det har forskellige aviser skrevet på forskellige tidspunkter

spørge justitsministeren om justitsministeren ikke mener det er et problem for regeringen at støttepartiet enhedslisten tilsyneladende har forbindelser til miljøer hvor vold og terror er almindeligt accepteret som middel i den politiske kamp og om den her sag i virkeligheden ikke bare er endnu en sag oven i de andre sager der viser at regeringen kan have et problem med sit parlamentariske grundlag

folketingsmedlem respektere landets love uanset om man selv støtter de pågældende love eller ej det tilsiger som jeg

respekten for folkestyret

der tale om et meget godt og yderst produktivt

som allerede har givet rigtig gode resultater for danmark

jeg er uenig med enhedslisten

men vi er faktisk også meget enige på en hel række andre punkter og

tror jeg faktisk også at den tidligere regering havde det med

er glad for samarbejdet jeg gør bare opmærksom på at det det parti som

justitsministeren og regeringen samarbejder så intenst med har den form for kontakt som der er tale om her

politiken kan i september to tusind og elleve berette om hvad der foregår i

og ekstremisme og hvor der er

har en meget

det der er karakteristisk er at det støtteparti regeringen læner sig op ad nemlig enhedslisten tilsyneladende har forbindelser til miljøer hvor hvor vold og terror er almindeligt accepteret og hvor man altså bruger de midler for at opnå

to tusind og elleve også berette om at en af de fem unge mænd der er sigtet

brandterror mod politiskolen i brøndby bevægelser i retning af at ville brænde christiansborg af har været valgtilforordnet for enhedslisten og har været medlem af dets ungdomsorganisation er det slet ikke noget

på det her punkt siger der kan være et problem med det

har regeringen og enhedslisten et

ganske godt og meget produktivt samarbejde som allerede nu har givet

den genopretning af danmark som er nødvendig ikke mindst efter at spørgeren og spørgerens parti

men arbejdet har allerede

vi også er enige på en lang række punkter og jeg

parlamentariske grundlag som den nuværende regering har nemlig enhedslisten med det parlamentariske grundlag den gamle regering havde

er jo at man har den kontakt til voldelige grupperinger som dansk folkeparti aldrig kunne finde på

nævnt at der er en intens kontakt

partiet enhedslisten og nogle voldelige grupperinger som forbeholder sig ret til at bruge vold for at opnå

måske flere medlemmer af enhedslistens ungdomsorganisation

været tilforordnet for enhedslisten står bag planer om at brænde christiansborg af og altså har aktive planer om at

har et samarbejde med et politisk parti

antyde det jeg sagde var at vi ud over det meget meget konstruktive og gode samarbejde

tror jeg faktisk også at den tidligere regering havde det med sit

så bare for at slå det fast med syvtommersøm jeg jeg som justitsminister og i øvrigt tager selvfølgelig afstand fra enhver overtrædelse af

respektere landets love uanset om man

det tilsiger jo blandt andet den respekt

medlem af folketinget som er en del af regeringens parlamentariske grundlag udtaler at hun har svært ved at svare på om hun igen vil gøre noget ulovligt og mener ministeren ikke at det er et problem for folkestyret

det tidligere spørgsmål hvor

at landets love skal overholdes og at jeg som justitsminister naturligvis

det gælder også selv om overtrædelsen begås

politisk virksomhed navnlig som medlem af folketinget

bør man respektere landets love uanset om man støtter de pågældende love eller ej det tilsiger respekten for

finder anledning til at tage den her sag op med ministeren for at få et klart svar

over for sig selv kan man sige og folketinget at

jo aktuelt efter den debat der har været i

og ageren og spørgsmålet der står tilbage er jo så vil der komme til at ske noget yderligere

i den sag vil man tage kontakt til det pågældende folketingsmedlem

partis folketingsgruppe og diskutere den her sag og indskærpe at man selvfølgelig er nødt til

uanset hvilken sag det i øvrigt handler om

her på hvad vil regeringen foretage sig i sagen

folketingsmedlem forbeholder sig ret til uanset det

berolige os her i folketinget med at der vil blive taget kontakt til det pågældende folketingsmedlem og den pågældende folketingsgruppe med henblik på at det bliver indskærpet at man selvfølgelig også fremadrettet

afstand fra enhver overtrædelse

overtrædelsen begås som led i noget den pågældende

uanset om man selv støtter de pågældende love eller ej det tilsiger respekten for det folkestyre som

at det var uholdbart hvis man ikke overholdt landets love lige så lidt tilfreds er

faktisk med at justitsministeren så bare bliver ved med at læse den samme lektie op og

lidt akavet

hvis man lader sig vælge til folketinget

har vi altså et folketingsmedlem her fru rosa lund der siger

hun fremadrettet forbeholder sig ret til

har en fortid som talsmand for det der hed kirkeasyl som gerne ville hjælpe afviste asylansøgere til at blive i danmark selv om

og regeringen og forhåbentlig også for alle andre gælder at landets love selvfølgelig

og som jeg har sagt et par gange nu

afstand fra enhver overtrædelse af blandt andet straffeloven og det gælder som sagt også selv om

overtrædelsen begås som led i noget den pågældende måtte mene

en del af politisk virksomhed der er mit synspunkt det

ikke mindst og navnlig som medlem af folketinget

uanset om man selv støtter de pågældende

det tilsiger respekten for

og det var et godt svar og det har jeg rost så har

de afleverede spørgsmål stillet spørgsmålet til

sig noget over for det pågældende folketingsmedlem

forbeholder sig ret til at bryde loven uanset alt det justitsministeren siger

sig noget over for det parti som det pågældende folketingsmedlem kommer fra nemlig enhedslisten

ikke besvaret så kan jeg ikke få et svar på om regeringen vil foretage sig noget på baggrund af den pågældende sag om et folketingsmedlem der fortsat vil bryde loven

om grundlovens § tre og tredive og som det fremgår

gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmålet om hvorvidt et medlem

i folketinget så

tale om alvorligere strafferetlige sanktioner

grundloven hvordan folketinget skal handle i den sammenhæng jeg tror også godt at spørgeren ved at det

på dagsordenen og det er til ministeren for forskning innovation

ministerens holdning hvor en hundrede og fem og tyve af studiepladserne tilfalder aarhus og københavn mens kun en håndfuld tilfalder simac i svendborg

vigtigt for regeringen at sørge for flere pladser på maskinmesteruddannelsen

meget stor efterspørgsel efter maskinmestre og ledigheden har over en årrække været lav det var derfor at regeringen sammen med enhedslisten

og halvfjerds ekstra studiepladser på maskinmesteruddannelsen jeg synes det er

er et meget positivt tiltag og det betyder at der kan optages cirka seks hundrede og fem og fyrre personer på uddannelsen i to tusind og tolv hvilket svarer til det samlede antal ansøgere i to tusind og elleve alle uddannelsesinstitutioner får de pladser tilbage som den tidligere regering havde beskåret kvoterne med

derudover fordeler vi fem og halvfjerds pladser ekstra med udgangspunkt i antallet af ansøgere til maskinmesteruddannelsen i to tusind og elleve og derfor er der forskellige stigninger

fordelingen af ansøgerfeltet viser at institutioner i de største byer modtager flest ansøgere og de institutioner måtte så også afvise flest ansøgere i to tusind og elleve

regeringen at sikre at der med tildelingen af de en hundrede og halvfjerds pladser var en

at de også blev udfyldt med studerende som blev

det vil sige at det er pladser som vi kan sige der

er fordelt geografisk så den regionale balance sikres og samtidig har kvoterne en størrelse der sikrer den økonomiske bæredygtighed ingen og jeg understreger ingen maskinmesterskole stilles ringere end i to tusind og elleve flertallet stilles endda bedre med de nye kvoter da kvoterne øges alle steder bortset fra der hvor de tomme studiepladser ikke var blevet udnyttet regeringens beslutning om at tildele en hundrede og halvfjerds ekstra pladser er derfor ikke en uddannelsesmæssig skævvridning det er en opprioritering af en uddannelse som er meget bredt geografisk forankret forankret

vi ved at vi i fællesskab på tværs af mange andre områder har et problem i forhold til at have uddannelsespladser også andre steder end i de helt store byer og

i forhold til hvordan søgningen er og så videre

det er selvfølgelig logisk rationelt og matematisk korrekt

har fået udfyldt deres studiepladser hvorfor så gøre det men hvis man vil ind og regulere hvilket vi jo normalt

derfor kan det undre at man gør det på en en matematisk korrekt og dermed

derved kommer til at skubbe til den skævvridning af danmark som jeg tror

på tværs af mange politiske partier ikke bryder

fintmasket net af uddannelser spredt ud over hele landet derfor synes jeg

på et tidspunkt hvor der var svære økonomiske prioriteringer der skulle

har valgt at prioritere netop en uddannelse hvor

både ud fra det perspektiv

et ønske om at ændre på et forhold som blev skabt af den tidligere regering og

et underudbud af maskinmestre noget som der er god brug for ikke bare i de maritime fag men også bredt jeg synes måske at man der burde tage et mindre systemagtigt perspektiv og have mere fokus fra de studerendes side

er behov for akut er altså at vi får givet de ansøgere der sidst fik

komme igennem deres uddannelse og ud at betjene de virksomheder der i stort omfang efterspørger dem

dertil kommer at jeg synes det er ærgerligt at man ikke har gjort det bedre det er prisværdigt at disse studiepladser er oprettet men det er ærgerligt når man havde muligheden for at gøre det endnu bedre og oven i købet for at tage andre hensyn end de meget snævre uddannelsespolitiske at man

ikke har gjort det jeg vil bare opfordre ministeren til

fremover tales om tildeling af studiepladser at man også også har det her perspektiv med fordi det vil få afgørende betydning også for udviklingen uden for de store byer

meget stærkt regionalpolitisk initiativ

faktisk er meget regionalt forankret og betyder noget for de steder der er det altså sådan

erhvervslivets perspektiv og det er klart at det

bliver resultatet jo at vi får færre og større uddannelsesinstitutioner og perspektivet kan meget vel blive

ikke længere får uddannet mennesker i vestjylland nordjylland

på sydfyn og andre steder hvis det er den undskyld jeg siger det markedslogik

kommer til at ligge til grund for den tænkning jeg må bare

studiepladserne er blevet oprettet men ærgelse over at man ikke gjorde det så godt som man kunne have gjort det når man nu havde mulighed for det og vi ved jo at størrelse betyder noget og det vil sige at de meget små uddannelsessteder meget let kommer i en situation

derved kunne man ved også at tænke volumen

alliance om hvorvidt man går ind for markedsgørelse og sådan

er at der skal være en regional spredning af uddannelse i hele danmark derfor har vi valgt at prioritere et område hvor uddannelsesinstitutionerne er bredt forankrede jeg vil da bare

hundrede og fem og halvtreds maskinmesterpladser i svendborg i københavn er det

lighed mellem hvad der udbydes i landets største byer

at når der har været ledige uddannelsespladser

har valgt at udvide derfor synes jeg at man skal kigge lidt ned over tallene og ikke bare

tiltag det er også et godt uddannelsespolitisk tiltag og det er også et godt erhvervspolitisk tiltag og det er

og hvad skal der efter ministerens opfattelse til for at den så bliver

om en trængselsafgift er regeringens bud på hvordan vi kan løse

trængselsafgiften er ikke perfekt

men trængselsafgiften er en del af en samlet trafikal løsning som kan gøre livet og hverdagen lettere for mange danskere senere på måneden

side fremlægge vores konkrete bud på hvordan vi mener at afgiften kan

muren trængselsringen eller hvad man nu vælger at kalde den

i hvert fald en del af trafikudvalget lige har været på en rundtur til nogle lande som som har

nogle ture og tog den med i sådan

alt hvad vi fik at vide på den her studietur vi lige har været på

kim christiansen ville bidrage positivt til diskussionen om trængselsafgift

kim christiansen har gode ideer til hvordan man

fornuftig måde kan gennemføre en trængselsafgift så her står døren åben

de ting som vi allerede har fremlagt og

så vil man jo kunne se at vi også er inspireret af hvad der er sket i de

kim christiansen at der på den konference vi holdt

fra både oslo og stockholm netop

kim christiansen har gode ideer til ordentlige og saglige løsninger

dansk folkeparti bidrager da gerne med gode ideer til hvordan vi kan løse

en yderligere beskatning af bilisterne

rent faktisk således at meget af den kødannelse der er ved indfaldsvejene til københavn er på grund af gennemgående trafik og der har vi jo

arbejdet med en havnetunnel

give dem en en vej uden om københavn det kunne måske være en mulighed jeg ved ikke hvordan ministerens syn er på det

en meget lille del af den trafik der holder på køge bugt motorvejen

inden for det der bliver den kommende betalingsring

svarer til gadelys det har

omfang der er ikke noget med bomme der er ikke noget med mure

almindelig orientering

der spørger ministrene og derfor kan jeg

hvordan herre kim christiansen måske havde tænkt sig at man bare

finansiering til en københavnertunnel som i parentes bemærket jo ikke er helt billig

tidsperspektivet i det jeg synes

valg der kommer før eller siden og så kan det være ministeren kan få mulighed for at spørge mig i stedet for

at holde i kø så så det kunne man nok sagtens finde en løsning på det er rigtigt at man jo ikke etablerer en havnetunnel fra den ene dag til den anden det gør man heller ikke med en betalingsring selv om jeg

kommer ind på i mit næste spørgsmål men stadig væk vil jeg spørge ministeren hvad er det der skal til for at den her

ring eller mur eller hvad man nu ønsker kalde den

hvad skulle gøre den helt perfekt er det provenuets størrelse eller er det

miljøeffekterne eller er det

helt tredje eller fjerde ting der kunne gøre den her ring så perfekt som både statsministeren og

få relativt stor betydning men jeg påstod ikke fra starten af at

sige at en betalingsring eller en trængselsafgift

gerne vil sige er at regeringen kommer med et klart

kunne måske ønske vi kunne vende tilbage til da vi startede det her spørgsmål og sådan nærmest mærkede sådan lidt vilje fra

en negativ medspiller så hvis vi kunne vende tilbage til begyndelsen

eventuel betalingsring som man har været i oslo og stockholm hvor det forberedende arbejde herunder lovgivning tog fire år frem for at presse lovgivning igennem inden sommeren to tusind og tolv som bebudet af ministeren

sidst jeg var til stede her i salen og som jeg sagde til kollegaen vi kan mødes igen om fjorten dage for så tager vi nok den her runde en gang til det har vi gjort nogle gange efterhånden og det bliver det selvfølgelig ikke mere korrekt af

nogle ting der bliver presset igennem ideen om en trængselsafgift i hovedstadsområdet kan man jo ikke påstå er ny mulighed for opkrævning af en sådan afgift har været undersøgt flere gange og

igennem de seneste år mulighederne for en trængselsafgift blev også diskuteret forholdsvis grundigt må man sige under den valgkamp som

og vi har så siden regeringsskiftet været i gang med arbejdet blandt andet med en officiel høring

og her i januar som også tidligere omtalt har folketingets

i mere konkrete

der bliver så en høringsfase som vi kender det og derefter bliver der som vi kender det tre behandlinger her i folketingssalen

har haft og vil fortsat få rig mulighed for at deltage i debatten og sådan bør

interesserer sig for transportministerens område

det vil også få store følger for erhvervslivet men det kan vi

konsekvenser ministeren

kan være svært at forudsige men jo mindre tid man giver sig til forarbejdet og det er jo afledt af det her spørgsmål

til at tænke det her ordentligt igennem jo større risiko er der da for

oslo stockholm og london var giv jer nu rigtig god tid til det her og som sagt har

fra man startede snakken i london

femten år selve lovgivningsarbejdet og så videre tog måske fire år her vil man jappe det igennem på tre seks måneder hvad med alle de høringer man skal igennem hvad med vvm redegørelsen

ministeren noget med miljø men men som jeg har forstået

en egentlig vvm redegørelse man vil sende i høring vel

det er gode forhold for erhvervslivet når det er sådan at tømmersvenden eller svenden i en anden branche sidder i kø ude på motorvejen eller andre steder i stedet for at være ude hos kunden og udføre sit arbejde det er bestemt ikke til gavn

men betyder det at når der sådan lidt store spørgsmål

til de lovgivningsprocesser som jeg ofte har været med til også med store reformer

her har vi altså bare med noget at gøre som påvirker langt over en million mennesker regeringen har afsat otte hundrede million kr penge som man ikke engang har det er nogle der senere skal finansieres af

er budgetteret til at koste ni hundrede

meget sammenlignelig med københavn også når vi tænker på

hvor mange anlæg der eventuelt skal laves hvis vi forudsætter at den her kommende ring i københavn skal følge kommunegrænsen så minder det i bund og grund meget om om gøteborg og så kan det

undre mig at man i danmark mener at man både kan etablere betalingsringen investere massivt i kollektiv trafik som man jo har sagt man vil

samt lave parkeringsanlæg ved indfaldsvejene at der er noget der ikke hænger sammen i økonomien

specielt efter vi har været på sådan en studietur hvor vi har fået nogle faktuelle oplysninger

forvente at få i provenu

betalingsring der er mange uafklarede spørgsmål og det er

nu ikke men men vi kan da i hvert fald ikke blive det på det her relativt spinkle grundlag

borgerlige politikere i stockholm og london som havde været voldsomt imod det nu faktisk var meget glade for at der var etableret en betalingsring jeg forstår også at udvalget

borgerlige politikere ikke havde noget ønske om at

meget klogere når miljøvurderingen kommer i høring og det sker

sige at den der meget komplekse forklaring som

er korrekt og det kan vi alle sammen se

normalt må vente både en og to år på at få en miljøredegørelse så det er da herligt at man har fundet en helt ny måde

gøre det på lige i relation til det som som ministeren nu siger

så mener jeg da bestemt at man i london jo har

den udvidelse som man egentlig havde planlagt der var da vist også en borgmester i

stoppet udbygningen af betalingsringen fordi man har fundet ud af at det

henvise til et jeg tror næsten to timer langt samråd lige præcis om det spørgsmål det kunne vi jo sætte os

der findes alle de meget præcise svar

lige kom med her så

borgerlige politikere i de andre nordiske lande

glade for at der er indført en trængselsafgift i oslo og i stockholm for det har løst nogle massive problemer

erhvervs og vækstministeren af herre kristian

og vil vk regeringens forslag om et tre års stop for nye regler for mindre virksomheder være en del af

at drive virksomhed i danmark virksomhederne skal bruge tiden på deres primære opgave

unødigt administrativt arbejde eller bureaukratiske processer

derfor i de kommende måneder lancere en ny erhvervsrettet afbureaukratiseringsindsats som skal sikre at vi får nedbragt bureaukratiet på de områder hvor virksomhederne i dag har de største udfordringer og at de samlede administrative byrder falder løbende frem mod to tusind og femten for at det kan blive enklere at drive virksomhed i danmark er det afgørende at vi sætter ind der hvor udfordringerne er størst for

virksomhederne derfor vil regeringen inddrage virksomhederne i at pege på hvor der særlig er behov for at lette bureaukratiet samtidig vil vi have fokus på at forebygge

vil jeg gennemgå forslag til ny lovgivning for at vurdere om eventuelle

byrder i forslagene kan reduceres det gælder ligeledes reglerne fra eu dem vil regeringen også arbejde aktivt for at forenkle regeringen udvider således indsatsen i forhold til indsatsen under den forrige regering hvor udgangspunktet var selve kravene i reglerne undersøgelser undersøgelser fra erhvervsorganisationerne har vist

nok at have fokus på at forenkle de konkrete krav i lovgivningen det er lige så vigtigt for virksomhederne også at forenkle myndighedernes håndhævelse

implementering og kommunikation af lovgivningen

regerings forslag om et tre års stop for nye regler for mindre virksomheder vil være en del af regeringens program er svaret nej vi mener ikke at et midlertidigt tre

regelstop er det rette middel til at lette erhvervslivets

byrder som de små virksomheder stilles over for og efter tre år vil de små virksomheder blive ramt af

en boomerang regeringen vil i stedet have fokus på at skabe varige lettelser

de steder hvor den var mest uklar mest uklar og mindst konkret var netop

i stedet for at give en hjælpende hånd kommer med nye regler

ikke lettere at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i

en udvikling som statsministeren lagde op til

jeg synes ikke at der var meget konkret i ministerens besvarelse

er det egentlig man lægger op til at gøre anderledes og mere

ført de seneste ti år der har været masser af inddragelse af virksomheder i de seneste ti år

er mit spørgsmål til ministeren

som ministeren og regeringen vil sætte i gang ikke bare på erhvervsministerens område men på samtlige ministres områder for at sikre at der bliver skabt

på de beregninger der ligger fra vk regeringens tid

at få skabt en lettelse af virksomhedernes

ud fra den måling af den arbejdskraftbaserede

amwab målingen få skabt en nedadgående tendens

var bare ikke den oplevelse mange virksomheder havde derfor er det jeg gerne vil høre meget mere konkret fra ministeren

opgave vi hele tiden må have for øje uanset hvilken

er så få som muligt for virksomhederne specielt i et land som danmark hvor vi har mange små og mellemstore virksomheder som ikke har en professionel organisation til at håndtere alle de

opgaver det der er hovedopgaven er ikke bare at foretage konkrete administrative forenklinger

sikre at virksomhederne reelt oplever det

deres medlemsvirksomheder ikke oplever at der er foretaget mange administrative forenklinger

det kommunikeres på ikke har været god nok det kan også være et spørgsmål om at at de digitale løsninger

en digital måde at registrere sig som virksomhed og foretage en række af

er det et spørgsmål om at vi inddrager virksomhederne i arbejdet og

inddragelse af virksomheder er præcis den samme metode

nu skal der andre boller på suppen

når statsministeren tager sådan et punkt op i sin nytårstale

i dag får et konkret svar på

for nogle nye tiltag som regeringen vil komme med derfor vil jeg gerne bruge den sidste del af spørgsmålet her til at spørge hvordan har ministeren så tænkt sig at måle på om regeringens politik virker eller ej

oplevelsen der var meget vigtig for ministeren

tænkt sig at måle på virksomhedernes oplevede

nogle relativt enkle regler for hvordan man skal håndtere administrative opgaver der skal løses for det offentlige

hvordan er det man kan finde løsninger

hen et spørgsmål om at lave partnerskaber med med både erhvervsorganisationer og

nedsætter og som løbende kommer til at følge arbejdet for det helt afgørende er jo ikke at spørgeren og og jeg kan have en diskussion om hvor mange

færre administrative byrder for den enkelte virksomhed

hvis man skal vurdere om en regering lever op til dens mål skal man kunne vide hvordan udviklingen er er der færre byrder eller er der flere byrder

oplevelse af et lavere byrdeniveau men hvis man skal vide om man så er kommet i mål med sin politik eller ej må man jo kunne måle

er interesseret i at vide hvordan har ministeren tænkt sig at måle

i det her nye udvalg som ministeren så nedsætter så at nogle virksomheder sidder med hjælper jo ikke på de andre der må ministeren da have en interesse i at vide hvordan

skal være for at ministeren er tilfreds og derfor er spørgsmålet sådan set ganske simpelt hvordan vil ministeren måle

en række af de forenklinger som er foretaget eksempelvis under den forrige regering og som ikke er registreret eller oplevet eller erfaret af virksomhederne

men de skal opleves som forenklinger det vil sige at vi skal

det bliver meget mere brugervenligt og at de oplysninger som kommer ind kan bruges af flere forskellige offentlige myndigheder sådan at virksomheden kun skal levere oplysningerne én gang og så er det de bagvedliggende offentlige myndigheder der selv sørger for at lave fordelingen

lavet en mere brugervenlig måde

håndtere det på det er de to metoder vi vil bruge og den bedste måde man kan gøre det

oplever de konkrete forenklinger og oplever at det bliver mere

at virksomhedernes konkurrenceevne bliver forbedret når nu regeringen hidtil har forringet konkurrenceevnen gennem for eksempel højere skatter

som rammer store dele af europa og som dermed også påvirker dansk økonomi

vi over for store udfordringer

at lave en kickstart af dansk

som blandt andet skal bidrage til at sikre at der bliver skabt

og tretten vi fokuserer også mere på at sikre at vi

løbende har fokus på at danmark er en konkurrencedygtig spiller på det globale marked og at vi dermed også sikrer at danmark bliver et attraktivt

nogle af de helt afgørende

vi tager fat på dertil kommer også at vi

udvidet arbejdsstyrken og ved de planer som

få udvidet arbejdsudbuddet med ethundrede

frem mod to tusind og tyve hvilket er tredstusind mere end effekten af den genopretningsplan vi lavede i to tusind og ti så vi har sat os nogle ganske ambitiøse mål oven i købet i en tid hvor den europæiske økonomi er udfordret i en særdeles

er fremrykkede investeringer der så reducerer beskæftigelsen

to tusind og tyve så kickstarten ændrer ikke på konkurrenceevnen

har sagt at den finanslov regeringen har vedtaget reducerer forskningsbevillingerne med fire hundrede og nitten million kroner i forhold til to tusind og elleve der bliver sagt at

regeringen har hævet afgifterne på virksomhederne

endelig siger ministeren at man skal udvide arbejdsmarkedet men regeringen

politik der indskrænker arbejdsstyrken ministeren sagde at man skulle udvide arbejdsstyrken den førte politik har indtil videre indskrænket arbejdsstyrken

af det ministeren siger skal til for at fremme konkurrenceevne forskning

udvidet arbejdsstyrke som regeringen har gennemført indtil nu kan ministeren ikke erkende

har regeringens politik været fejlagtig forkert

nævnte indledningsvis med den udvikling der er pågået og pågår i

den europæiske og globale økonomi men da også i forhold til

at i de ti år den forrige regering sad var vi jo i en situation hvor lønningerne steg

langt hurtigere end i vores vigtigste samhandelslande og produktiviteten udviklede sig langsommere det er jo klart at det har påført danmark

vi nu er udfordret af

kan man ikke lave nogen snuptagsløsninger kickstarten er er som ordet

tilkendegiver et spørgsmålet om at lave nogle løsninger på akutte problemer

skal følges op af det som i min anden del af besvarelsen netop af investeringer i både uddannelse

for danske men også for udenlandske virksomheder

en situation igennem de sidste ti år hvor tiltrækningen af udenlandske investeringer i danmark har været stagnerende

udviklingen i danmark som under den forrige regering hvor lønningerne steg mere end

samhandelslande og produktiviteten stagnerede og de udenlandske investeringer faldt så

det er ikke noget man gør over en nat det er et langt sejt træk og jeg håber da også at spørgeren som havde medansvar for den forrige regerings førte politik vil erkende at det var en gal udvikling og medvirke til at vi får løst de udfordringer som

er ansvarlig for forskning siger selv at regeringens finanslov har fire hundrede og nitten million kroner mindre end vk regeringens finanslov for to tusind og elleve til forskningsudgifter

finansministeren siger at den politik man har ført reducerer arbejdsudbuddet med fire tusind personer

der påstår at den politik regeringen fører trækker i den gale retning

forskning og arbejdsudbud det er sådan set svar vi har fået fra ministerens regeringskolleger

er at gøre det her samfund mere attraktivt at arbejde investere og forske i men det kræver altså

har taget derfor vil jeg gerne høre hvad regeringen konkret har tænkt sig at gøre for at gøre det attraktivt

investere i danmark hvad vil ministeren gøre for jeg går jo ikke ud fra at ministeren vil gribe ind i løndannelsen ligesom vi ikke greb ind i løndannelsen i de ti år vi sad

er der foregår i samfundet

en situation hvor lønningerne accelererede langt hurtigere end i de lande vi samhandlede med

produktiviteten stagnerede i forhold til de lande vi konkurrerede med

de udenlandske investeringer faldt så bør en regering jo se advarselslamperne det gjorde den forrige regering ikke man lod stå til det gør at den nye regering har overtaget nogle udfordringer som er langt større og langt dybere for samfundet

at forudsætningen for at vi kan bringe danmark ud af krisen er at man går på to ben og det var derfor jeg nævnte at vi er nødt til at gøre noget her og nu for at tage toppen af arbejdsløsheden og det gør vi med kickstarten vi er nødt til

og i øvrigt også glæde os over at der dog trods alt også kommer udenlandske investeringer siemens har lige placeret en stor udviklingsafdeling i danmark og

med spørgerens parti udviklet et testcenter i østerild netop for at kunne tiltrække flere udenlandske investeringer så lad os i stedet for at bruge

sige at danmark har så store udfordringer at de

kan løses hvis det er sådan at også oppositionen tager sig sammen og siger

uddannelse og forskning og det håber jeg også at spørgeren

for samfundsudviklingen med den politik regeringen har startet ud med

er en dybtfølt bekymring for hvordan man tror at man gør det mere attraktivt at investere i danmark når man hæver afgifterne for virksomhederne

for hvordan man tror at man får mere forskning når man skærer ned med fire hundrede og nitten million kroner

man gør udfordringen med arbejdsmarkedet endnu større ved at starte med at reducere arbejdsstyrken derfor er det jeg gerne vil have ministeren til at bekræfte at i den tid der var en vk regering har vi sat selskabsskatten ned vi har sat arbejdsindkomstbeskatningen ned vi har gjort det mere attraktivt at investere og mere attraktivt at arbejde i danmark

konkrete skridt regeringen så vil tage hvad vil ministeren konkret gøre på sit område

blev sat ned under den forrige regering jeg håber så også at spørgeren vil anerkende at der faktisk manglede finansiering til det hvilket har forværret dansk økonomi i en sådan grad at vi i særdeleshed er blevet udfordret og den nye regering sagde

vi er nødt til at få en bedre balance mellem indtægter og udgifter for man kan ikke fortsætte med at bruge flere penge end man har sådan som den forrige regering

også klart at der blev brugt flere penge

har vi overtaget og den skal vi jo finde løsninger på

jeg sige at vi jo også som det fremgår af regeringsgrundlaget igangsætter

med en ny erhvervsstrategi på de områder hvor danmark har nogle særlige styrkepositioner ikke med at lave lange strategiplaner men lave meget konkrete handlingsplaner som

skabe bedre rammevilkår for erhvervsvirksomheder

at understøtte erhvervsudviklingen gennem

nye former det kan være reguleringer det kan være uddannelses og

men alt det gør vi i samråd og partnerskab med erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisationer

skabe et godt fundament for en fremtidig

det næste spørgsmål er også til erhvervs og vækstministeren af herre mads rørvig venstre

at regeringen indfører nye skatter og afgifter

de to besvarelser jeg har givet til den forrige spørger som spurgte om det samme

anderledes formuleret men men

det skal ikke afholde mig fra at gentage svaret for det er jo altid

enormt store udfordringer der er

på baggrund af den finansielle krise i en lang række europæiske lande og den store gældskrise i

specielt de sydeuropæiske lande som påvirker dansk økonomi

investeringerne i uddannelse og forskning og at vi samtidig som jeg også nævnte

forbedre rammevilkårene for virksomheder

være med til understøtte nye markedsmuligheder

samarbejde mellem private og offentlige virksomheder i danmark men ikke mindst også

nogle nye og forbedrede konkurrencevilkår

eksportmarkedet til den sidste del om

tre årige regelstop at skal være opmærksom på at hvis man

lave en lang række dispensationer fordi danmark jo er medlem af eu og der kan være en række eu regler som skal implementeres straks og som man ikke bare kan udskyde

det helt afgørende er at virksomhederne føler og oplever at det bliver lettere at

rigtige det hørte vi også i nytårstalen statsministeren sætter fokus på at vi skal være bedre på en række punkter sætter fokus på at vi skal have en bedre konkurrenceevne og at vi skal være bedre til at eksportere det synes jeg er gode budskaber men når vi kigger på hvad der rent faktisk bliver leveret bliver

en anelse skuffet jeg må spørge ministeren

regeringen har har foretaget sig her de første hundrede dage der har bidraget

finansloven siger finansministeren

det forringer beskæftigelsen med fire tusind personer når vi spørger ude i erhvervslivet

synes de ikke at en sukkerafgift hjælper på væksten de synes ikke

vil foretage sig og hvad er det der ligger for lige nu oplever alle danskere det modsatte arbejdspladserne drøner ud af landet på baggrund af blandt andet de afgiftsstigninger

at nogen af de arbejdspladser som er forsvundet fra danmark indtil dato

nogle afgifter som først får virkning fremadrettet det går jeg ud fra vi er enige om

virksomheder flytter arbejdspladser til udlandet skyldes det jo den forrige regerings politik eller de internationale konjunkturer sådan må det nødvendigvis være sådan rent historisk det værste man kan gøre for dansk erhvervsliv og for det danske samfund er

som ikke hænger sammen en økonomisk politik hvor der bliver brugt flere penge end der kommer ind

jo en af de udfordringer som vi har overtaget fra den forrige regering fordi man tilrettelagde en økonomisk politik hvor man brugte

vi jo sagde at vi er nødt til at få en bedre balance mellem indtægter og udgifter

nogle afgiftsforhøjelser på nogle af de

områder som spørgeren nævnte spørgeren glemte fedtafgiften som den forrige regering indførte

derfor omstiller de deres virksomhed og flytter produktionen ud af landet

sat gang i det her samfund og vi skal have øget produktiviteten

hæve alle de her afgifter som ministeren også selv nævnte er det marmeladefabrikken oppe i nordjylland der der kan ansætte flere fordi der kommer en kæmpe sukkerafgift så et glas marmelade bliver mange gange dyrere

den faldt jo løbende under den forrige regering eller stagnerede under den

noget rigtigt det burde han måske have brugt lidt mere energi på før valget sådan at vi

kan have positiv virkning for nogle

er helt afgørende er at der

er en en bedre sammenhæng i den økonomiske politik fordi det er forudsætningen for at man langsigtet kan skabe nogle vilkår også for danske virksomheder

investorers øjne men også med udenlandske investorers øjne det er derfor at vi lægger meget vægt på

nu laves en erhvervsstrategi som er med til at understøtte de styrkepositioner vi har i danmark ikke med langsigtede strategier sådan på et teoretisk plan men meget

kan være med til relativt hurtigt at skabe et bedre fundament for at øge produktionen i danmark

netop fordi

til noget her hvor vi kan fejre løftebruddenes

jeg vil gerne efterlyse lidt mere konkrete svar jeg synes det er fint at ministeren fremlægger en strategi for hvordan vi kan gøre det bedre og lad os lade være med at skændes om diagnosen

også glad for at den nye regering ligesom er kommet frem til hvad det er vi har af problemer omkring produktivitet og konkurrenceforhold i forhold til udlandet hvad er det så der gemmer sig under de her overskrifter om at vi skal være bedre for det kan

regeringen leverer svarer det jo ikke til det der står i overskrifterne

i forskning på de områder

rammevilkår for virksomhederne som er langtidsholdbare og så er det at vi får løst den europæiske gældskrise det er også en af de store opgaver som

det danske formandsskab har hovedansvaret for ikke at

og i øvrigt også regeringen ville have langt større glæde af at

brugte tiden på konstruktivt samarbejde om løsning af de enormt store udfordringer som danmark står over for frem for at man onsdag efter onsdag

stillet før jul det er stort set det samme talepapir jeg har det kunne måske tyde på at vi har brug for en opposition som også går lidt mere konstruktivt ind i

i fællesskab frem for at fortsætte en polemisk

regeringen har hævet skatter og afgifter som gør det dyrere for virksomhederne at producere i danmark

været

i virkeligheden er svaret her jo det samme som under det

skal have genskabt holdbarheden i dansk økonomi efter den ubalance der

en enormt stor udfordring som bliver endnu større af at europa er er ramt af en gældskrise og en finansiel krise så både de udefrakommende udfordringer og den selvskabte ubalance i dansk økonomi som den

har overleveret til den nye gør jo at vi står

sundere og i hvert fald

konstruktivt for samfundet at oppositionen sagde til regeringen ja

store udfordringer skal vi ikke i fællesskab prøve

ville gavne dansk erhvervsliv

nogle generelt bedre rammebetingelser og

styrket vores eksport i den forbindelse skal

som også gør at der må være grundlag for at dansk erhvervsliv kan få glæde af

til netop brik landene så det er også et element i

hvordan vi kommer ud af den her krise fremlægge de løsninger og vi hører i nytårstalen hvad ministeren også tidligere læste op fra talepapiret nogle overskrifter ministeren nævnte som besvarelse på

man vil skabe bedre rammevilkår det lyder rigtig godt og det flugter jo også med hvad statsministeren sagde i nytårstalen men men man kommer ikke så meget længere med at gavne dansk økonomi ved

at stoppe der ved overskriften det er bare derfor

op med over fem milliard kroner årligt hvad er det så der gemmer sig under de her konkrete overskrifter som ministeren nævnte

udvikling af en erhvervsstrategi som skal føre frem til konkrete handlingsplaner så kunne spørgeren jo sige ok

se hvad det giver jeg har i dag sagt at vi nedsætter et

hvor vi inddrager virksomhederne i

den måde de opleves på af den enkelte virksomhed jeg har her i dag

det at regeringen har besluttet at fremlægge en særlig eksportstrategi en erhvervsstrategi over for brik landene det er dog tre konkrete initiativer som er blevet sat i søen

løbende brik strategien bliver fremlagt i næste måned

erhvervsorganisationerne erhvervsvirksomhederne har registreret de er jo inddraget i arbejdet at der sker noget men vi har det sådan

er mere konstruktivt at få noget gennemarbejdet sammen med de parter som vi gerne vil være med til at forpligte blandt andet virksomhederne

ministeren nævner at man vil lave en eksportstrategi

svar på hvad hvad der ligger af positive

det for nogle målsætninger man har

også at det var en gal udvikling der havde været gennem de ti år den

have vendt og hvis vi kan gøre det i fællesskab den nye regering og den nye opposition

danmark tilbage på vækstsporet men det kan vi kun gøre hvis vi samtidig bidrager til at løse de store udfordringer der er i europa

også glad for at der er er en fælles indstilling

i halvfems procent af det ministeren siger vi skal være bedre og vi skal have mere vækst jeg kunne så ikke få svar på hvad der gemmer sig under overskrifterne til hvordan vi kommer derhen den kamp har jeg opgivet det må jeg give ministeren den vandt han

få nogen konkrete svar man så spørger jeg ministeren hvad er målsætningerne så hvad er det for nogle konkrete vækstmål de her initiativer skal

hvad er det dansk bnp skal forbedres med hvad er det dansk eksport skal forbedres med

de her initiativer som ministeren sætter i værk så er en succes

statsminister som erkendte at

er det gået ned ad bakke igennem de sidste ti år på en række af de væsentligste punkter det vil sige at danmark er sakket nedad på rangstigen om man vil i forhold til

målsætning er at gå den modsatte vej

det at lave meget konkrete målsætninger

vækstmål i en tid hvor europa står i en kæmpe kæmpe kæmpe

tror jeg vil være svært både for den nuværende regering og for spørgeren at gøre det danmark har brug for er at få genetableret et samarbejdende folkestyre som kan løfte nogle af de udfordringer vi står over for

godt diskutere hvorvidt en konkret virksomhed eller branche synes det er godt at man hæver en afgift det er der næppe nogen der gør på samme måde

man hævede fedtafgiften

diskussion om det og sådan skal det jo være det der er helt afgørende er hvordan vi samlet set får danmark tilbage på vækstsporet

mai henriksen til beskæftigelsesministeren er overgået

og mener ministeren at det fremmer integrationen at fratage danske børn

den sidste del af spørgsmålet først nemlig om det fremmer integrationen at fratage danske børn deres svinekød i daginstitutioner

har svært ved at se sammenhængen mellem at

fremme integration og det at spise svinekød i daginstitutioner

at fremme integrationen gennem daginstitutioner

arbejde med hvordan børnene lærer danske værdier og spilleregler

gøre med hvordan børnene bliver medinddraget

den alder de har at der er en ligeværdig respekt omkring drenge og piger

man arbejder med forældreindflydelse

også er sprogparate skal starte i skolen det betyder noget for integrationen

sammenhængen mellem hvad man spiser og integrationen i en daginstitution

efter dagtilbudsloven skal have tilbud om et sundt frokostmåltid

vi ved at det betyder utrolig meget for små børn at de får et sundt måltid mad og et sundt måltid mad er selvfølgelig

blande mig i hvordan man sammensætter det sunde måltid mad det må dagtilbuddene selv

er jo kommunalbestyrelsen der har ansvaret for at

udgangspunktet er at børnene skal have et sundt

indvandring medfører at dele af den danske kulturarv

jo faktisk det der er tale om i daginstitutionerne

at man går ind og forbyder svinekød i

en eller en misforstået godhed fordi man tror at det er med til at fremme integrationen mener ministeren ikke at det er bekymrende at man i et eller andet forkvaklet forsøg på at fremme integrationen i stedet for ender med at diskriminere danske børn ved

nogle børn enten ikke kan lide

de ikke må spise det kan være af religiøse grunde

kan spise det det er bare for at sige at jeg synes at man skal lave en kostplan

at alle skal have et sundt

mulighed for at vælge i dansk folkeparti er vi

at vi ikke skal tvangsfodre muslimer med svinekød og at vi heller ikke skal

vegetarer og at der er særlige hensyn vi skal tage til glutenallergikere og diabetikere

det vi taler om er at man går så langt at man går ind og forbyder svinekød fordi der er nogle mennesker der har en religion der påbyder det fred være med det de skal ikke tvinges til

går ind og fratager danskerne

er med til at øge fremmedhadet

og det var det som spørgsmålet gik på jeg synes det er rigtig vigtigt at arbejde med integration i daginstitutionerne

det handler om det sunde måltid mad mit personlige udgangspunkt er at man lægger en kostplan med hele den variation af råvarer som vi har

der noget på menukortet som de ikke synes deres barn skal have

også det der med at vi alle sammen skal have respekt for hinanden med de forskelligheder vi nu har

man så går ind og forbyder svinekød for de danske børn viser med al tydelighed at man ikke har respekt for vores kultur og det er det som bekymrer os i dansk folkeparti

jo ikke nogen hemmelighed at jeg to gange før

at ministerens manglende vilje til at undersøge omfanget af det

fuldstændig spild af ressourcer hvis vi skulle gå ud og undersøge samtlige kostplaner i samtlige daginstitutioner

er det vigtige er det der står

til et sundt måltid mad

man tager diskussionen i daginstitutionen og hvis man ikke kan blive enige har man også en mulighed for at gå til sin kommunalbestyrelse

fuldstændig i orden diskussion hvis man føler

og så er der en anden diskussion der handler om integration

om man får svinekød der om man bliver bedre eller dårligere integreret men kostpolitikken

i ekstra bladets artikel sundhedsminister i pr fremstød for medicinalfirmaer

at mit politiske indlæg i om en så vigtig sag som diabetes

fra nogle sider har tolkes som et reklamefremstød for medicinalindustrien det er jeg naturligvis rigtig ærgerlig over jeg blev spurgt om jeg ville skrive en leder om regeringens politik til et tillæg om

at det er beklageligt at det fra nogle sider har kunnet tolkes som om jeg har lagt navn til en reklameavis for det skal stå soleklart at jeg som minister for sundhed og forebyggelse

undrer mig bare over hvordan

der ikke sker noget tilsvarende jeg vil også lige kommentere at

kommer det fra samme ministerium at det

i reklamefremstød for medicinalindustrien det er

diabetesforeningen

i den offentlige debat i mange andre medier hvor der også er annoncer der er jo også annoncer i de helt almindelige aviser så så man kan

ikke opstille sådan en soleklar grænse der hedder at et medie hvor der annonceres

sundhedsministeriet der siger at det er beklageligt da det helst skal

ministeren ikke deltager i reklamer og dagen før kom det fra ministeriet at der ikke

så det

bare dansk folkeparti

stiller op i noget der helt tydeligvis er et regulært reklameindslag

er stadig væk usikker på om

for at man den ene dag siger at det var det ikke et reklameindslag og dagen efter

politisk hold at sætte fokus på

gør i forhold til kronikere og vi får flere kronikere

politisk er vigtigt at sætte fokus på det

er klart at hvis det så tolkes som et

fremover så der er ikke så meget at

bruger patientforeninger i forbindelse med det her jeg vil

første udmelding der kommer fra ministeriet er at det her vurderer man

en reklameavis så der vil jeg

sket over natten mellem den otteogtyvende og den niogtyvende december hvor man går fra at det her ikke er en reklameavis til at

annoncer eller reklamer så må vi som

relevant at deltage i debatten

annoncer i avistillæg som så kan have mere eller mindre karakter af at være

jo bare at fremadrettet vil jeg være meget opmærksom på hvem der annoncerer og hvad setuppet omkring et tillæg er altså spørge ind

skyde mig i skoene at være en ukritisk reklamesøjle hverken for medicinalindustrien eller det private sundhedsmarked i danmark men der må bare ikke herske

vil både jeg og mine folk

i forbindelse med ekstra bladets artikel sundhedsminister i pr fremstød for medicinalfirmaer

ministeren for sundhed og forebyggelse

en af mine pressefolk der svarer på henvendelser til mig i det konkrete tilfælde

jeg sige at jeg som minister får utrolig mange daglige henvendelser fra pressen og derfor er jeg nogle gange nødt til at lade udtalelser gå gennem mine pressefolk og jeg er langtfra ene om at gøre det på den måde som eksempel vil jeg tillade mig at citere den tidligere finansminister claus hjort frederiksen som til berlingske tidende den fireogtyvende november blandt andet udtaler min særlige rådgiver fik over hundrede henvendelser fra pressen om dagen det er umuligt for en minister at håndtere uden hjælp

sag som vi har her

ikke min pressechef eller en pressemedarbejder

mig som minister der er politisk ansvarlig for hvad i øvrigt alle medarbejdere i

at det samtidig også er ministeren der

på en anden måde end jeg havde ønsket

siger noget jeg er selvfølgelig

hvad den almindelige opfattelse måtte være

om regeringens politik og holdning

en meget relevant problemstilling som jeg gerne mener noget om

når man så kan se at at det bliver udlagt som

være reklamesøjle

det næste spørgsmål er ligeledes til ministeren for sundhed og forebyggelse og

hvert år er rygning skyld i cirka fjortentusind dødsfald

en fjerdedel af al alvorlig sygdom der fører til dødsfald

er i øvrigt også en væsentlig årsag til at vi lever cirka tre år kortere end vores naboer i

den tidligere regerings forebyggelsespolitik har ikke fået vendt den her udvikling

for mig at se al mulig grund til at vi skifter gear og går mere ambitiøst til værks

nationalt og internationalt og vi skal se fordomsfrit på alle tilgængelige virkemidler ikke mindst af hensyn til vores børn og vores unge som vi har et særligt ansvar for

også parat til at se på mulighederne for at fjerne tobaksprodukterne fra hylderne for helt at eliminere den reklameeffekt som synlighed giver som bekendt var et forbud imod synlighed af tobaksvarer

to og halvtreds anbefalinger

dokumenterer at synlige tobaksdisplays og cigaretter øger tobakssalget og bidrager til lysten til at købe cigaretter for både børn og voksne ifølge forebyggelseskommissionen

dokumentation for at synlighed af produkterne i butikkerne

som også forebyggelseskommissionen påpegede

er der tale om et relativt nyt tiltag som indtil videre kun er gennemført i få lande og derfor findes der også kun begrænset evidens på området for

ikke undersøgt om det fald i antallet af rygere fra fire og tyve procent til atten procent i island

og tidligt for mig at kunne stå her og sige noget håndfast om hvilken effekt

vil få for antallet af rygere i danmark men

totalforbud mod eksponering af tobaksvarer forventes at mindske antallet af

at se er det helt oplagt at se på de erfaringer man gør sig der og derfor vil jeg gå i dialog med mine europæiske kolleger om at se

vil være et af de tiltag jeg vil overveje

faldet hastigere i to tusind og ti end de foregående år og det samme gør sig gældende for island og canada

det er at et eksponeringsforbud fører til mange butikslukninger blandt mindre kiosker et stort ukontrolleret marked for ulovlig tobak store udgifter til butiksindretning og det

vi ved også at mere end fyrre procent af den

i udlandet ogeller uden om det lovlige forhandlernet med den statistik in mente vil ministeren så bekræfte at et lignende billede kunne tegne sig i danmark og

er der kun begrænset evidens på området derfor mener jeg ikke at man kan drage nogen håndfaste konklusioner

konkret i forhold til antallet af rygere jeg kan bare konstatere at forebyggelseskommissionen mener at et totalforbud kan forventes at mindske salget

vi kigger på de steder hvor man har besluttet at gøre noget nu og

om et udstillingsforbud følgende og jeg citerer når cigaretterne er placeret så tæt på kassen er det af tyverimæssige grunde det er formentlig relativt nemt at tage en pakke cigaretter et eller andet sted og åbne den og tage den med sig

altså ikke hvis de er i nærheden af kassen så det kan vel være en af begrundelserne for

af løsrevne citater fra pressen jeg kan konstatere at forebyggelseskommissionen siger at der er dokumentation for at synlighed er en central del af selve strategien når vi snakker

vi ved at tilgængelighed og pris betyder meget særlig for de unge forbrugere og jeg må bare sige

hver tiende femten årig i danmark i

og vi kan se at antallet af unge rygere er stagneret

man kunne forvente og som forebyggelseskommissionen antager

det er et problem vi skal

for bekæmpelse af rygning hos unge og ministeren bedes oplyse hvornår dette arbejde er igangsat og hvornår strategien er klar til offentliggørelse

ikke mindst børne og ungeområdet som det fremgår af regeringsgrundlaget

er det regeringens helt klare ambition at reducere andelen af unge der ryger

levealderen vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe

unge til en god start på livet mange af dem der begynder

i barndommen ryger livet igennem derfor vil regeringen søsætte en særskilt strategi for bekæmpelse af rygning blandt unge

udvikle nationale koncepter og metoder for de lokale indsatser med sigte på

det ved spørgeren jo også blev der med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for to tusind og tolv til femten afsat seksten million kroner til en strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge ved forhandlingsbordet fandt alle satspuljepartier sammen om at afsætte midler til udvikling og implementering af

som skal forebygge at børn og unge begynder at ryge og som skal hjælpe unge rygere med at stoppe igen der var enighed om at indsatsen skal målrettes områder og grupper hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge der ryger af de seksten million

afsatte afsættes i alt tre million kroner til centrale aktiviteter som metodeudvikling materialer kompetanceudviklingsforløb og evaluering

frivillige foreninger og andre kan søge om midler til projekter som tager udgangspunkt i det nationale koncept der udvikles jeg kan oplyse at sundhedsstyrelsen er gået i gang med at udmønte det nationale koncept det er forventningen at det ligger klart i efteråret

med henblik på at udmønte ansøgningspuljen

enige om er at at vi skal have et koncept der dels kan sørge for at færre

faktisk meget unge mennesker i det her land der begynder at ryge

det skal være nogle tiltag som som kan løfte den lokale indsats

udmønte den del af det der er ansøgningspuljen altså de tretten million

særligt fokus på børn og unge alene afgrænses af

og det gør vi fordi vi ved at særlig børn og unge er meget prisfølsomme det vil altså sige at forhøjede afgifter

begrænse muligheden for at lave meget små pakker

indstillet på at der skal ske meget på det her område det er meget

er gået i stå er stagneret det er altså et af de steder hvor vi

i forhold til sundhedstilstanden i forhold til antal leveår i forhold til sunde og raske leveår og dermed også i

fortsat fokus

ikke at have leveret varen i forhold til at have en

strategi som har nedbragt antallet af rygere på sundhedsstyrelsens

hjemmeside ligger en undersøgelse af de elleve til femten årige

er publiceret dækker årene nitten syv og halvfems til to tusind og otte altså den tidligere

når der ses på den samlede udvikling fra nitten ni og halvfems til to tusind og otte i antallet af rygere i de forskellige aldersgrupper og jeg taler her om de elleve til

kan der ikke ses en stigning i andelen af rygere tværtimod går udviklingen hen mod færre rygere blandt unge også blandt de femten årige piger

godt lige bede ministeren om at fortælle helt konkret hvad

og hvad det så er ministeren vil gøre anderledes med den her nye strategi som jeg så kan forstå at alle partier nu er en del af via satspuljen det er altså ikke en regeringsstrategi men det er en

til to tusind og seks var et fald i antallet af daglige rygere når vi snakker de femten årige

så vi nu har elleve procent af pigerne og ti

som er dagligrygere det er altså en stagnation

tusind og seks

satse bredt

i forhold til at få færre unge til at ryge det handler om det nationale koncept vi sammen har afsat

synlighed af tobaksvarer det handler om at gå eu vejen

mod de såkaldte sliktobakker eller slikcigaretter altså tobaksprodukter

og produceret på en måde så de skal tiltrække nye unge rygere

i den sammenhæng er vi også meget optaget af unges meget store alkoholforbrug jeg har ikke lagt mig fast på om aldersgrænsen for salg af øl bør være atten år ligesom for spiritus jeg har bare sagt at det er noget som kan indgå i en samlet indsats på alkoholområdet og noget vi skal tage med i vores diskussioner regeringen har jo allerede taget hul på at styrke indsatsen mod danskernes alt for høje alkoholforbrug per første januar i år har vi hævet afgifterne på blandt andet alkohol hvilket især forventes at slå igennem på de unges forbrug for de unge som jeg

inde på i det tidligere spørgsmål er prisfølsomme som det hedder på godt gammeldags dansk som det fremgår af regeringsgrundlaget

vil regeringen sætte nogle nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand ti år frem i tiden og regeringen vil arbejde for konkrete mål for forebyggelsesindsatsen i kommunerne det gælder også på alkoholområdet som en del af processen med de nationale mål

har jeg lige før jul holdt rundbordssamtaler med forskellige aktører på forebyggelsesområdet her blev problemerne med både voksne

og der kom rigtig mange gode input til hvordan indsatsen på alkoholområdet kan styrkes et af de tiltag jeg mener vi skal se nærmere på er alkoholpolitikker på uddannelsesinstitutioner

på den måde er der forskellige strenge at spille på når vi snakker om hvordan vi får nedbragt det meget høje alkoholforbrug blandt danske unge

til atten år for salg af øl og vin kunne være en del af en samlet indsats det er der ikke truffet nogen beslutning om

de seneste undersøgelser som viser at børn og unges alkoholadfærd rent faktisk viser at der er sket nogle positive ændringer

til børn og unges omgang med

siger sundhedsministeren at hun vil foreslå sine regeringskollegaer at hæve aldersgrænsen for køb af øl og i dag siger ministeren at hun ikke har lagt sig fast så må

til at få korrigeret sine udtalelser når man i dag ikke har lagt sig fast men for et par dage siden i berlingske udtalte at man ville kontakte sine regeringskollegaer

det er ganske besynderligt at landets sundhedsminister ikke engang er i stand til at fortælle os hvad danmarks regering mener på det her område

nogen hemmelighed at regeringen agerer som et kollektiv og derfor burde det mindste man kunne forvente

det er en god idé eller en dårlig idé at hæve aldersgrænsen for køb af øl når ministeren er så vævende i sine formuleringer

skyldes det jo nok det faktum at alle regeringspartierne er totalt splittet

på det her område også regeringens støtteparti dermed

socialdemokraterne socialistisk folkeparti radikale venstre enhedslisten alle sammen noget forskelligt men en regering plejer jo ikke at mene noget forskelligt en regering plejer at have en holdning til tingene så hvad er regeringens holdning til det her konkrete sundhedspolitiske spørgsmål

også kan forstå at ministeren er meget optaget af

og ikke mener og hvad regeringen mener og ikke mener altså den historie der var

sidste uge var på baggrund af en undersøgelse en meget positiv undersøgelse mener jeg som viser at tre og halvfjerds procent

danskerne faktisk mener at man skal hæve grænsen for at købe øl og vin fra seksten år til atten år det ser jeg som et udtryk for at danskerne også er optaget af hvad vi kan gøre

danske unge er et meget højt forbrug af alkohol et overforbrug som er sundhedsskadeligt den diskussion tager jeg meget gerne

kigge på alle mulige redskaber men som jeg også sagde

være god grund til for eksempel at kigge på

af hævningen af aldersgrænsen

positive sider og hvad har der været af negative sider jeg

vi skal hele vejen rundt og kigge på hvad

sundhedsministeren vil nu foreslå sine regeringskolleger at de overvejer at hæve aldersgrænsen for hvornår de unge må købe øl men i dag i folketingssalen kan vi ikke få at vide hvad regeringen

ministerens eget parti socialistisk folkeparti

i modsætning til ministeren godt tør melde ud hvad man mener på det her område derfor vil jeg bare høre ministeren om

virker sådan bare en anelse absurd at ministerens eget parti socialistisk folkeparti på den ene side mener at det skal være forbudt for unge for sytten årige at købe en øl i supermarkedet mens man samtidig i socialistisk folkeparti går ind for at nedsætte valgretsalderen til seksten år

man altså ikke overlade sytten årige at købe en lunken pilsner i fakta til gengæld har man fuld tiltro til at seksten årige skal tage ansvar for hvad det er for en finanspolitik der skal føres her i danmark

taler for at man som seksten årig er fuldstændig moden til

tage ansvar for at sætte sit kryds til folketingsvalget mens man som sytten årig er totalt umoden til

det her til en diskussion om aldersgrænser

at hæve aldersgrænsen for salg af spiritus til atten år mens selv samme regering stod i spidsen for at sænke

det er muligt at vi har brug for en generel diskussion af aldersgrænser i det her samfund

det var ikke et problem for den tidligere regering at

et skadeligt alkoholoverforbrug

stå i vejen for at vi kan overveje at bruge det som et redskab det var jo

nemlig at vi skal overveje om det her er

jeg synes det er rigtig fornuftigt at vi kigger på hele raden af redskaber også at vi kigger på

lære af den skærpelse der allerede

foretaget havde den den effekt man ønskede havde den nogen utilsigtede konsekvenser vi ikke

sytten årige at købe en øl i supermarkedet mens man i sf går ind for at man nedsætter valgretsalderen til seksten år det synes jeg i sig selv også er ganske komisk

godt forstå at selv også ministeren alligevel må trække på smilebåndet af

en gang det er jo trods alt ikke så mange år siden ministeren selv prøvede at være

ministeren har prøvet at købe en øl i supermarkedet og derfor vil jeg igen gerne høre

socialistisk folkeparti taler for at man som seksten årig er moden og ansvarlig nok til at kunne sætte sit kryds ved folketingsvalget være med til at beslutte hvad det er for en finanspolitik der skal føres i samfundet mens man som sytten årig er total umoden og uansvarlig til at kunne købe en øl

gældende derhjemme kunne vi ikke få en forklaring på det

er der international dokumentation for at en forhøjelse af aldersgrænsen er noget af det som har en betragtelig effekt på unges alkoholforbrug det

danmark at da man indførte femten års aldersgrænsen

det man målte på var faldet med seks og tredive procent vi ved at det her er et redskab der virker samtidig ved vi at det sundhedsmæssigt er et stort problem vi står med alkoholoverforbrug er en af de sundhedsfaktorer der koster mest når vi kigger på den samlede levealder

man var villig til at bruge under den tidligere regering hvor det var ordførerens partifælle der var sundhedsminister

hidtil er tilstrækkelig umiddelbart før jul fik

i ministeriet gennem sundhedsstyrelsen kendskab til problemer i regionerne med at overholde de maksimale ventetider for kræftbehandling her er tale om lovgivningsfæstede patientrettigheder

fuldstændig uacceptabelt at regionerne ikke lever op til reglerne derfor indkaldte jeg med det samme regionsledelserne som er ansvarlige for kræftbehandlingen til et ekstraordinært møde i task force for patientforløb

formålet med det møde som jo som bekendt blev afholdt i fredags var først og fremmest at sikre at regionerne tager hånd om den her sag så patienterne som minimum får behandling i overensstemmelse med reglerne om maksimale ventetider det andet dagsordenspunkt for taskforcen var overvågning af de maksimale ventetider det vil sige de lovmæssige regler for undersøgelse og behandling af patienter med livstruende sygdomme og monitorering af pakkeforløbene

der har været problemer og at de blandt andet har været knyttet til en praksis om ikke at visitere patienter til aalborg sygehus selv om der har været ledig kapacitet der selv om der er tale om et begrænset antal tilfælde

er det jo både fuldstændig uacceptabelt og i øvrigt også i åbenlys strid med reglerne på området jeg forstår at regionerne nu har taget hånd om sagen så de her ting bliver bragt i orden med det samme

og registreringen af området ikke er robust nok og det retter vi op på nu dels i forhold til overvågning af regionernes opfyldelse af de maksimale ventetider

i år et krav om en månedlig indberetning af ventetider fra regionernes ledelse til sundhedsstyrelsen i indberetningen skal regionerne redegøre konkret for overholdelsen af reglerne om de maksimale ventetider på den måde kan vi forpligte alle ledelseslag i regionerne fra afdelingsledelsen på sygehusene til regionsrådet til at leve op til reglerne og det vil sige at vi om tyve dage er klar med et overvågningssystem af de maksimale ventetider som gør sundhedsstyrelsen i stand til at sætte ind hvis der

ministeren sådan i offentligheden ville dele dele sin viden

de mange udtalelser og flotte ord som man er kommet med i pressen i

at man gerne vil demonstrere handlekraft på det her meget alvorlige område derfor kunne

her offentligt også begyndte at redegøre for hvordan den her nye registrering af kræftbehandlingen

man taler om en månedlig indberetning hvordan skal overvågningen af kræftpatienternes ventetid for eksempel udformes hvem er det der skal stå for den

at finde ud af at det overvågnings og monitoreringssystem man har overtaget fra sin forgænger ikke var robust nok og

vi ikke har vidst det så det det synes jeg da var meget meget træls og i øvrigt en usikkerhed omkring den danske kræftbehandling der ellers går den rigtige vej som

nogle dårlige arbejdsbetingelser for de fagpersoner der hver eneste dag ude på afdelingerne knokler for at forbedre mulighederne for at

fra sundhedsstyrelsen og fra danske regioner så der er ikke nogen der prøver at forholde offentligheden noget som helst om hvad der bliver sat i søen nu mødet

udtryk for at jeg synes at det her er en sag der er meget meget alvorlig jeg ser på med meget stor alvor og derfor syntes jeg det var rigtig vigtigt at også folketingets sundhedsudvalg

orienteret rigtig grundigt og få

levere nogen særlig klare svar begynder man i stedet at skyde på sin forgænger jeg synes faktisk at det her spørgsmål er alt for alvorligt til at man skal parere af på den måde og derfor

en sag som jeg tror optager rigtig rigtig mange danskere på mødet i går kunne vi jo forstå at alle de her mange ting og flotte ord ministeren har været ude med i blandt andet dagbladet politiken og

dækkede over at den handling der nu skulle finde sted var at man skulle have nogle flere datoer ind i

det er jo selvfølgelig også et initiativ og kan helt sikkert være et rigtig vigtigt initiativ men jeg havde måske også bare

sig med og stille i udsigt men når det så

og jeg synes da heller ikke at det er upassende at konstatere at man har overtaget en overvågning som ikke var robust nok når

ikke at pege fingre ad nogen det er bare at konstatere

det vi har brug for er jo lige præcis at vide om den tid der går fra en patient giver samtykke til behandling til behandlingen

ligger inden for lovens rammer det kræver altså

kan følge den centralt det er det der nu bliver taget hånd om i første omgang med nogle skemaer indtil man har fået udarbejdet teknikken i landspatientregisteret og det kommer op at køre jeg synes at

ventetider som patientrettigheder

er tale om nogle sygdomme hvor tid er en fuldstændig afgørende faktor

på det her område jeg jeg synes jo bare

med den måde ministeren havde været ude i pressen på

personligt selv troet at ministeren også var i stand til efterfølgende

at vise noget mere handling men det er fair

hvis nu man som region bryder loven om maksimale ventetider for kræftpatienter

for regionen ministeren siger at lov er lov og lov skal holdes ja vi har mange love i det her samfund men der er også en række love i det her samfund hvor det rent faktisk har nogle konsekvenser hvis man ikke overholder

det er beklageligt at det ikke er godt nok og at det skal være bedre men mener ministeren

nogen sanktioner hvis der er nogle regioner her i landet som ikke overholder den lov om maksimale ventetider for kræftpatienter som jeg da alt andet lige må forstå at ministeren også synes er ekstremt vigtigt bliver overholdt

skal man nu det skal man i dag

gå meget længere ned ad den sti end at sige at hvis ikke regionerne kan løfte det ansvar de har for kræftbehandlingen i det her land

er ansvarlige for at

der skal skrive under på den indberetning der skal sendes til sundhedsstyrelsen hver måned det er regionsrådene der har det politiske ansvar det ved regionerne også godt og det er også derfor vi kan se

kommer der løsninger på bordet så kommer der aftaler og sådan skal det være

jo en grundlæggende bombe under hele den måde vi har indrettet vores sundhedsvæsen og vores samfund på

for mig at vi bliver ved med at sikre at kolonihaverne i det her land er tilgængelige for alle borgere og alle befolkningsgrupper

der skal se på hvordan vi sikrer at det bliver ved med at være muligt det overordnede formål med kolonihaveloven fra to tusind og et er netop at fastholde flest mulige kolonihaveområder som med loven blev såkaldte varige kolonihaveområder kolonihaveloven indeholder hverken regler om priser for udlejning af arealer til kolonihaveformål

om kommunernes udlejning af arealer statsforvaltningen i hovedstaden har i en principiel udtalelse fra foråret to tusind og ni anført at markedsleje skal søges opnået for kommunal udlejning af arealer og det har givet anledning til usikkerhed og vanskelige overvejelser i flere kommuner i forbindelse med fornyelse af lejeaftalerne

opdateret viden om prisprincipper og prisniveauer landet over hverken for udlejning af kommunal eller

i foråret to tusind og tolv og på den baggrund vil jeg vurdere om der eventuelt måtte være behov for at gennemføre tiltag

med henblik på at sikre en hensigtsmæssig praksis på området kolonihaver for ikke at foregribe udredningsarbejdet vil jeg ikke her i dag udtale mig nærmere om prisprincipper for

det er rimeligt at man kan se en prisstigning på

de vil have over for den enkelte lejer

jeg bare spørge ministeren om hun synes det er rimeligt

sammenligne dem med sommerhusgrunde

ude i kommunerne eller hvordan har ministeren

overvejet at man kunne holde priserne nede man må

gjort sig nogle overvejelser inden man satte udredningsarbejdet i gang det har vi gjort i dansk

har kolonihaver i det her land og at folk i alle aldersgrupper og

befolkningsgrupper har råd til at bo

med prismekanismerne så er det jo et arbejde

have der ikke længere har mulighed for

selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt fordi kolonihaverne lige præcis har det formål at sikre at også

og lys og alt det man kan få

man syntes det var rimeligt at der var en seks hundrede procents stigning det var noget ministeren

godt være man ikke ønsker at svare på spørgsmålet

synes alligevel ministeren skal have chancen en gang til synes ministeren det er rimeligt at

det ligesom skulle ligne markedsværdien eller vil ministeren nu prøve at se på om

kan komme tilbage til det gamle niveau jeg tror bare det er vigtigt for dem der sidder og lytter

om ministeren ønsker at fastholde den

se frem til at man også kan overkomme at betale

hundrede dage og har allerede nu sat gang i at finde ud af

der kom en afgørelse i to tusind og ni

at sige kunne jo i de to år der var gået

og allerede er i gang med arbejdet klinger en lille smule hult så

at vi sikrer at kolonihaverne

ældre borgere så er det vigtigt at de kolonihaver er tilgængelige og at kommunerne har muligheder for

at give borgerne lige præcis den fantastiske oplevelse det er

ske noget men det jeg bare savner i den debat er jo netop når ministeren nu får mulighed for at svare på om

nogle steder er sket den her seks hundrede procents stigning

at den stigning på seks hundrede procent er fuldstændig uacceptabel

skal finde en model så vi kan komme ned på en acceptabel leje så vi netop kan få borgerne til

deres egne grønsager få lidt jord under neglene som ministeren sagde være ude i naturen blive ligesom et med naturen det tror jeg vi alle sammen gerne vil men vil ministeren også være med til

få reduceret den her lejestigning på de seks hundrede

ser ud derude så jeg afventer selvfølgelig det udredningsarbejde

sikret en situation hvor alle borgere har mulighed

få en kolonihave hvor alle borgere

en ekstra indtægtskilde men at kommunerne også tager hensyn til at almindelige borgere som for eksempel folkepensionister

råd til at benytte kolonihaverne

kan være tilgængelige for alle borgere og befolkningsgrupper

i og ved vores byer og derfor afventer jeg et igangsat udredningsarbejde for at se hvad der er muligt herudover

forrige spørgsmål idet jeg ser de her to spørgsmål i tæt sammenhæng og egentlig også derfor mener at svarene kan ses i tæt sammenhæng som jeg nævnte i mit tidligere svar har kolonihaveloven ikke i

heller ikke for kommunernes udleje af arealer

få et svar derfor vil jeg gerne spørge

en ejendomsmægler som bruger sommerhusområdet som grundlag for at

kan ikke udstykkes det er ikke egen matrikel de kan ikke handles på samme måde så mener ministeren at

ministeren har været optaget af det her spørgsmål før i tiden og dermed også har en baggrundsviden

fortælle hvad der kunne være en mulig løsning i stedet for at afvente

en syltekrukke og at tiden bare går jeg synes at ministeren skal forholde sig lidt til at

er nogle af de her lejere der i dag betaler en ret høj

kunne få de penge tilbage

en lovændring eller en bekendtgørelse som gør at lejeniveauet kan komme tilbage

og hvad der ikke

skal være nogle priser

finde en sum penge til de lejere der er kommet i klemme en

man er på på en anden overførselsindkomst

prøve at hjælpe hvis det er muligt at

deres leje tilbage er der

og ministeren siger at vi må vente til

for over to år siden en ny regering i under et halvt år er allerede godt i gang

det ligger mig på sinde at helt almindelige mennesker og folk med en ikke særlig høj indkomst også har mulighed for at få en kolonihave

meget tydeligt bakket op om i dag så lad os nu

der viser at danske fødevarevirksomheder betaler en kraftig overpris for rensningen af deres spildevand

tidligere regering i to tusind og ti og de har lavet en rapport som var

ikke indeholder anbefalinger den består af analyser og beregninger af forskellige modeller

skulle vi tale om om der er uenighed om den her rapport

i selve rapporten er der forskellige modeller

og det vil sige modeller hvor store vandforbrugere som for eksempel fødevarevirksomhederne kommer til at

det betyder at letter vi priserne for de store vandforbrugere jamen så er det altså de små vandforbrugere de små virksomheder og almindelige borgere der kommer til at betale regningen man vælter det så at sige fra de store virksomheder over på de små og borgerne afhængigt af hvilken metode man lægger til grund

sig forskelligt blandt vandforbrugerne

bund og grund også på politiske valg

godt grundlag for en politisk diskussion af hvordan vi ønsker at indrette vores spildevandsbetaling

jeg vil lige understrege at den nuværende model har to fordele som vi skal huske

være varsomme med at etablere modeller hvor man går på kompromis med de her to forhold samtidig vil jeg fremhæve at regeringen med finansloven for to tusind og tolv allerede har lettet betalingen for de store vandforbrugere

et stort slagteri med et vandforbrug på

får lettelser for omkring tohundredetusind kroner om året

at den her rapport også indeholder modeller for at indføre et regnvandsbidrag som kan øge incitamentet til at grundejere selv afleder deres

kloaknettet og samtidig bidrager til at styrke konkurrencesituationen for de store vandforbrugere i fødevarebranchen

blev beskrevet i nordjyske her den treogtyvende december der faktisk havde en overpris på godt

tretten million kroner ud af femten million kroner i spildevandsbetalingen jeg vil godt høre

det at man samtidig jo også godt vil styrke den danske konkurrenceevne

er nem at administrere og som får

forbrugere og det er jo også en svær situation i dag hvor der er mange mennesker der oplever

en godt om inden

det ministeren har blandt andet meldt noget ud

det bliver på den måde at man finansierer klimatilpasning via taksterne

og regningen så

hvorfor mener ministeren at det er en god idé

siden valget vi har jo tidligere

foranledning af ordføreren

drøftet regeringens holdning til kvoter i bestyrelser og

med at få kvinder i virksomhedsbestyrelser

procent af bestyrelsesposterne i de børsnoterede aktieselskaber når man fratrækker de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er der færre end syv procent kvinder mere end ni ud af ti generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i danmark er altså mænd når det er et problem

er det fordi internationale undersøgelser har dokumenteret at der er en positiv økonomisk sammenhæng mellem mangfoldighed og virksomhedernes økonomiske resultater det er samtidig spild af talent at begge køn ikke i højere grad er i spil til bestyrelsesposterne

det ligger derfor regeringen meget på sinde at gøre noget ved det her problem derfor er det også nævnt i regeringsgrundlaget og her slås det fast at vi vil gå i dialog med erhvervslivet og at vi vil vurdere forskellige forslag om kvoter på baggrund af køn der er flere måder at gøre

gerne så vidt muligt udvikle en dansk model som jeg også

er i øjeblikket i dialog med erhvervslivet for at høre deres bud på

få flere kvinder i bestyrelser samtidig ser jeg nærmere på forskellige modeller i andre europæiske lande

det er en proces der er i gang

at sige hvor vi lander henne og

danske model kommer til

med virksomhederne det har vi også talt om tidligere her i salen og ministeren har også redegjort

nævnt at den tidligere regering jo også havde en kampagne om at man skulle i dialog med virksomhederne om flere kvinder i bestyrelserne

og det er også noget vi fortsætter den dialog fortsætter også men når vi taler om dialog i den

er det en dialog med erhvervslivet og

med de andre europæiske lande om hvilken model

indføre i danmark det som er vores

vi gerne vil have flere kvinder i

dialogen består i at få gode råd og afsøge de forskellige muligheder der er også i de andre eu lande

inden vi fremlægger et

jeg vil love ordføreren at når

til et møde så vi kan diskutere de forskellige ting

at ministeren helt klart vil få venstres

hvis det er

bliver som man gerne vil og at succeskriterierne

at man må have drøftet det her lidt

kun børsnoterede virksomheder eller vil man gå skridtet videre og så sige

jeg ikke kan afsløre noget altså løfte sløret som ordføreren beder mig om i ren fairness er rent faktisk at ordføreren lige har spurgt mig om

hvis nu vi havde ventet lidt kunne jeg måske have løftet sløret for

en konstruktiv dialog og vi kigger på det her med oprejst pande de andre ting med hvad der så skete og så videre

nogen overraskelse at jeg så meddeler ministeren at rigtig mange ordførere fra regeringspartierne

kvoter det har man gjort før valget man har lovet kvoter

den måde man kan fortolke det på i regeringsgrundlaget er jo sådan

både for og imod for det er dialog og muligvis

og det ved jeg ikke om ministeren er er opmærksom på men hvis man nu har talt om kvoter i regeringen og det må man jo have gjort

være en mulighed der vil også være andre

men hvis det nu var kvoter man blev enige om og som ministeren gik med til hvad ville sanktionen være over for virksomhederne

flere kvinder i bestyrelser og hvis

muligheder der er kvotemodeller

og jeg ved at udvalget snart skal til norge og kigge på det og det

der er incitamentsmodeller som man har kigget på

jeg ville ønske at jeg kunne fortælle at vi var nået dertil

men vi er i en proces

dialog og det

mindst fyrre procent repræsentation af det ene køn i selskabsbestyrelserne og hvis selskaberne ikke lever op til det er der en hård sanktion om tvangsopløsning de norske aktieselskaber fik en periode på to år til at indfase loven og der er til dato ikke opløst nogen selskaber

følge af reglerne

de danske forhold som vi også har talt om tidligere også

de bruger i andre lande er meget mere hensigtsmæssige men det er jo det som vi er ved at kigge på

tilbage til i den kommende tid men

procontra den norske model og det er

gerne vil udvikle en dansk model jeg har også sagt tidligere at de sidste ti år

den norske model man har diskuteret

men mange andre muligheder for at få flere kvinder i bestyrelser og igen er det

så foreløbig gået nogle andre veje

end norge vi har primært forsøgt os med forskellige frivillige men alligevel nogle forpligtende initiativer i samarbejde med det danske erhvervsliv og her tænker jeg

operation kædereaktion et sæt anbefalinger fra flere kvinder i bestyrelser som

i slutningen af to tusind og ti over halvtreds virksomheder har faktisk skrevet under på det her initiativ om

bliver lagt frem som et forbillede på model i debatterne og især fra regeringspartierne ordførerne har den norske model nærmest været løsningen på

hvis ministeren er inspireret af den norske model den del ministeren er inspireret af

inspiration fra den norske model den norske model er

ind i bestyrelser som de har i norge og det må vi

der gerne vil op at kigge på det det synes jeg

jeg synes også bare at man er nødsaget til at kigge lidt sydpå og se på hvad det er

og som

helt klart imod

der med at norge gør nogle ting udmærket som vi måske kan lære af at

en lille håndfuld kvinder i norge det

bestrider en stor del af de bestyrelsesposter

godt tænke mig at høre om ministeren har gjort sig nogen tanker

gå ind og kigge på hvordan vi kan sikre at det ikke er de samme kvinder vi ser i bestyrelserne men at det er nye kvinder og flere kvinder der kommer ind i bestyrelserne så det ikke er de samme kvinder der

lanceret en bog om stærke kvinder og ministeren

holdt en tale i går var vi også i salen her hvor vi hyldede dronningen af danmark for hendes fyrre år

kunne kunne vi bryste os

at kvindelige skuespillere klarer sig rigtig godt og

noget af det vi kan være rigtig stolte af som jeg også kunne ane i ministerens tale i går nede i fællessalen

ved lanceringen af den her bog er at vi har nogle fantastisk stærke kvinder som har mod og som

uddannelser og lever det liv vi gerne vil det er nogle ting man godt kan sige om danske kvinder så er det jeg godt vil høre ministerens holdning det her

er bare et lille spørgsmål

synes ministeren ikke det er lidt dobbeltmoralsk på den ene side at hylde ekstremt stærke kvinder og så på den anden side

jeg synes det er to vidt forskellige ting vi har meget meget stærke kvinder i danmark men der er altså også bare nogle mekanismer der gør at vi ikke får kvinder i bestyrelser og

kvinderne er stærke men der er åbenbart nogle barrierer som gør at de ikke kommer til at sidde i bestyrelser og i topledelser

at venstre

netop var med til at sætte nogle af de her initiativer i gang og det gjorde man jo netop i erkendelse af at der skal flere kvinder i bestyrelser